kristian thulesen dahl sofie carsten nielsen jonas dahl per clausen simon emil ammitzbøll lars barfoed sara olsvig doris jakobsen edmund joensen

derfor skal vi styrke vores virksomheder så de kan skabe de arbejdspladser som der er så hårdt brug for

afsætter vi halvfems milliard kroner til at styrke konkurrenceevnen og dermed danmark vi sænker virksomhedernes omkostninger markant for at sikre arbejdspladser og tiltrække private investeringer vi øger offentlige investeringer for at øge aktiviteten i danmark og vi sætter en milliard kroner af til voksen og efteruddannelse så flere kan blive dygtigere det er første gang i mange år at en regering har gennemført en så stor og målrettet plan for at forbedre virksomhedernes rammevilkår

at et så bredt flertal her i folketinget har valgt at stå bag den plan der bliver også brug for

nemlig det europæiske patent det har taget tredive års diskussioner at nå til enighed om den sag og det lykkedes så under det danske formandsskab

indlysende grunde en god idé

betyde at virksomheder der skal sikre

skal gøre det ét sted i stedet for syv og tyve forskellige steder

netop ved at samarbejde på tværs af grænserne og erstatte nationale løsninger med

kan vi gøre livet lettere for vores virksomheder og dermed sikre flere arbejdspladser justitsministeriet vurderer at dansk tilslutning til aftalen vil indebære suverænitetsafgivelse efter § tyve

det betyder at lovforslaget om gennemførelse af aftalen

skal lovforslaget til folkeafstemning regeringen vil fremsætte lovforslag i næste samling og vi vil arbejde for at få fem sjettedeles flertal vi mener at dansk deltagelse med alle de tekniske spørgsmål det indebærer er et spørgsmål der bør kunne afklares her i folketinget jeg vil opfordre alle partier

ansvar til gavn for virksomheder og arbejdspladser til sidst til noget helt andet

de praktiserende læger uenigheden mellem regionerne og lægerne

fastlægger nye rammer for almen praksis

glad for at venstre bakker op om de overordnede linjer i forslaget vi vil forlænge lægernes overenskomst frem til den første september så har regionerne og lægerne god mulighed for at indgå en ny aftale og i mellemtiden kan lægerne arbejde under de samme vilkår som de hele tiden har

og begynde at afkræve betaling fra patienterne det er et voldsomt skridt jeg håber meget at de praktiserende læger vil besinde sig og at de vil give sig god tid til at læse lovforslaget som jo også har en høringsfase så vidt

ammitzbøll jacob jensen jan e jørgensen peter skaarup det er de første syv

det er dem vi når efter mit bedste skøn men der er også anmeldt et par stykker til ole birk olesen

første spørgsmål til statsministeren er

som løser de grundlæggende udfordringer der er for dansk konkurrenceevne og de udfordringer der er for at skabe arbejdspladser i danmark men det er jo en fin lille aftale som tager fat på nogle få steder desværre har regeringen jo ikke haft viljen til at gøre den her aftale mere ambitiøs sådan at vi kunne skabe arbejdspladser i endnu højere grad særlig til nogle af de mange mennesker der i dag står og

arbejde i danmark ikke mindst i vores industrisektor hvor der er behov for at vi får forbedret konkurrencekraften væsentligt hvis vi skal kunne konkurrere ikke bare med kina og landene langt væk men også med vores direkte nabolande i vækstpakken kom regeringen jo med et forslag om at lempe beskatningen ved et generationsskifte ind i fondseje

synes vi jo så naturligt at man kunne følge op med også at kigge på det generationsskifte som rigtig mange af vores familieejede virksomheder står

over en million danskere der er ansat i familieejede virksomheder

og tredstusind familieejede virksomheder i danmark mange af dem helt små virksomheder som risikerer

at blive drænet for egenkapital ved et generationsskifte fordi der i dag er

en beskatning og et dræn af egenkapitalen fra femten procent til op til seks og halvfjerds procent af egenkapitalen som risikerer at forsvinde ved et generationsskifte der havde vi jo gerne set at man kunne have været langt mere ambitiøs og

det her område så vi også kunne sikre noget af det der er grundstammen i det danske erhvervsliv nemlig de familieejede virksomheder

er her hvor over en million danskere er ansat

alle de mennesker der i dag står og mangler et arbejde også nogle af de

at statsministeren og regeringen ikke aktivt vil gøre noget for at sikre de mange privatejede virksomheder den lille tømrerforening landbruget de mellemstore virksomheder som lige nu står over for et generationsskifte og hvor vi risikerer at de her arbejdspladser flytter til udlandet som følge af at regeringen ikke har viljen til at afskaffe den her arveafgift når man laver generationsskiftet

øge konkurrenceevnen tiltrække investeringer og på den måde skabe arbejdspladser

og der er så også afsat midler til at man på et senere tidspunkt kan tage den diskussion op når

man påtænker at vi egentlig har ganske gode vilkår for at man kan

virker i virksomheden så vi er egentlig tilfredse med de regler der er på nuværende tidspunkt venstre

genskabt dansk konkurrenceevne så vi kan skabe arbejdspladser

paradoksalt at statsministeren og regeringen så i vækstpakken kom med et forslag om at forbedre mulighederne når man ejerskifter ind i fonde

siger at der ikke er behov for at ændre på reglerne

ejerskifte ind i fonde men man fastholder

kan blive drænet med op til seks og halvfjerds procent det betyder jo at de ansatte

en million danske medarbejdere der i dag er ansat i familieejede virksomheder

arveafgiften når det handler om generationsskifte men det er statsministeren måske sådan rimelig

år hvor pengene kan virke i virksomhederne og

det ser vi så bare forskelligt på og det skal

godt undre mig over at venstre betegner en plan

som en fin lille aftale og det der så åbenbart

på en fin lille aftale og en stor og ambitiøs aftale er en arveafgift

det skulle være sådan

har haft en så stor ændring af rammebetingelserne for danske virksomheder konstaterer også at mange mange virksomheder og de store organisationer

men så længe venstre synes at det er en lille aftale

da se frem til at se venstres store aftale vi er da sikkert mange der venter i spænding på at se

nemlig at der på hvert møde kom nye forslag til hvordan man kunne gøre den her vækstplan mere ambitiøs hvordan man kunne sikre kreditvilkårene for de små og mellemstore virksomheder hvordan man kunne sikre at man kunne afskaffe nogle afgifter

der er rigtig mange i dag som falder ud af dagpengesystemet og som drømmer om at få et arbejde der er rigtig mange i danmark som har behov for at vi får skabt flere arbejdspladser det havde alt andet lige været bedre hvis regeringen havde haft viljen til at lave en større aftale

vilkårene ved generationsskifte ind til fonde når regeringen samtidig blokerer for at

kan ligestille de familieejede virksomheder og dermed gavne den over en million danskere der er ansat i familieejede virksomheder

pludselig en stor og omfattende aftale det må være sådan vi skal forstå venstres ordfører i dag

kommer med en stor aftale

vil i forhold

der lige bliver sat sådan en ramme for

jeg vil i forhold til det tidligere spørgsmål lige vende blikket et lidt andet sted hen nemlig

nu hørte jeg jo statsministeren på

pressemøde i går og blev måske lidt overrasket over at

i danmark så bør det også optage landets statsminister og er der noget der optager mange mennesker for tiden så er det jo hele dagpengediskussionen derfor håber jeg selvfølgelig ikke at det statsministeren nok lidt hastigt fik sagt på pressemødet i går er udtryk for at hun ikke gider tage debatten om dagpengesagen her i folketingssalen

det der er mit ærinde er i al sin enkelhed at spørge statsministeren om ikke statsministeren nu vil sætte sig for bordenden og indkalde folketingets partier til en diskussion om dagpengesystemet og en diskussion om hvad

gør for de mennesker der i løbet af også de kommende måneder står til at falde ud af dagpengesystemet

set at statsministeren har henholdt sig til at man med finanslovsaftalen for i år

grundlag enhedslisten om at holde et møde på et tidspunkt her

diskutere det men der er jo den risiko set med

den almindelige stemning mellem regeringen og og enhedslisten

og dermed lader man jo de tusindvis af mennesker i stikken som

derfor er mit spørgsmål altså til statsministeren vil statsministeren stille sig i spidsen for et møde med

i folketinget der nu er aktivt parat til

gøre noget som vil kunne finde hinanden og hvor det ikke

alene er afhængigt af om regeringen og enhedslisten vil kunne blive

et spørgsmål som optager rigtig mange mennesker

det bør berøre os alle sammen

nu også vågner op et eller andet sted fra

så jeg er glad for at dansk folkeparti påtager sig et ansvar for

som må stå på mål for at der nu mennesker som er i fare for at falde ud af dagpengesystemet fordi de

så må vi jo se om vi kan sammenstykke det dansk folkeparti egentlig mener i den her sag og det hører vi da gerne nærmere om indtil videre vil

travlt og skal mange ting hver dag så det har jeg fuld forståelse for så sent som i december måned

her i folketingssalen et forslag om at lave en ny midlertidig forlængelse af dagpengeretten med en halv år regeringen havde taget initiativ til en tidligere forlængelse vi foreslog en ny midlertidig forlængelse fordi regeringen sagde at to tusind og tolv var blevet to tusind og træls altså i økonomisk forstand lavvækst og lavvæksten også kunne ses ind i to tusind og tretten vi har senest fået oplysninger af regeringen hvor man igen har nedjusteret skønnene for for væksten i økonomien

to tusind og tretten nu siger man at i to tusind og fjorten kommer vendingen derfor har vi

nogle flere midlertidige foranstaltninger der afhjælper de her personers problemer som de nu ellers ramler ind i

næste par måneder i december måned da vi

en dialog mellem folketingets partier herunder også regeringen og

en løsning for de her mennesker må jeg ikke bede om et ja eller nej på det spørgsmål

at flere og flere godt kan huske at det var dansk folkeparti der opfandt de dagpengeforringelser

det også fremstillet som om regeringen ikke har ønsket at gøre noget for at hjælpe de mennesker som står til at have opbrugt deres dagpengeret men intet kan jo være mere forkert for regeringen har fra

de mennesker først har vi forlænget midlertidigt med en halv år derefter har vi igangsat en akutpakke så kom akutjobordningen som dog har hjulpet nogle og så kom uddannelsesmuligheden som jo gælder her og nu så vi har jo altså skridt for skridt taget initiativ

så siger klart og tydeligt

dagpengeforringelsen og at det var dem der fastholdt at sådan skulle det

for at man bør indfase dagpengereformen blidere end det der var den oprindelige hensigt fordi væksten er udeblevet regeringen har vedvarende

i sin regeringstid nedjusteret skønnene for væksten derfor bør man da også

i forhold til de mennesker der bliver ramt af krisen

så meget med det hun siger at hun vil tage initiativ til at folketingets partier sætter sig sammen og finder en løsning

være op til en diskussion mellem regeringen og enhedslisten

forrest for det arbejde mellem folketingets partier også mellem regeringen

nye initiativer til gavn for de her mennesker ja eller nej

anelse om at konjunkturerne ikke vil rette rette sig fra den ene dag til den anden

det her undladt at stemme for en dagpengeforringelse havde vi ikke stået i den situation vi står i nu

forsøgt at udbedre de skader som dansk folkeparti har været med til at

som er i fare for at miste deres forsørgelsesgrundlag

det diskuterer vi selvfølgelig videre med vores parlamentariske grundlag præcis som vi har aftalt og det vil sige at vi selvfølgelig holder

har forstået hvem der stemte for forringelserne af dagpengene i sin tid det ansvar tror jeg er fordelt og det er også rigtigt at huske

men jeg synes jo på den anden side at hvis dansk folkeparti rent undtagelsesvis skulle være indstillet på at rydde op efter sig selv så skal man vel ikke være unødigt kritisk over for lige præcis det element hos dansk folkeparti det synes jeg jo

et sympatisk element

måske skulle benytte sig af det som jo er sagen er at vi står med en situation hvor antallet af mennesker

langt langt overgår hvad det daværende flertal troede da de gennemførte de her forringelser

regering i starten troede at det ville føre med sig og i dag kan

omkring tredivetusind i år det er det ene det andet er jo at vi ved at den ordning som regeringen og

en indsats for at sikre at de her tredivetusind ikke falder ud

at vi tager nogle initiativer som kan træde i kraft inden den

betyder det ikke også at hvis vi skal i gang med at drøfte hvordan det kan ske og der har været rigtig mange spændende og interessante forslag på bordet

er gladere for nogle end for andre hvis hun er glad for nogen af dem overhovedet men pointen er at

skal foregå med enhedslisten sådan at vi kunne føre den

folkeparti om den her sag jeg har såmænd

taler vi med enhedslisten om den her sag for det er det vi har aftalt

netop er noget vi tager ved forhandlingsbordet og drøfter i fællesskab når vi sidder sammen og jeg vil ikke gå ind nu og tage den diskussion med herre per clausen jeg synes det er meget meget bedre at vi holder os til den aftale vi har indgået netop om at mødes inden sommerferien og diskutere udviklingen i langtidsledigheden præcis som

indtræffer den for mange ubehagelige begivenhed at en af de ordninger som har medvirket til at

med mig i at hvis vi skal have vedtaget noget

som kan løse udfordringen

kan jo ikke udelukke at de ting der skal til for at ændre det her

medfører at der også er behov for at lave

vi derfor skal holde op med det spil med at vi bare gentager

aftale om at mødes inden sommerferien for vi har faktisk brug for at mødes nu

virkelige verden og det synes jeg da skal betyde rigtig meget for os herinde

at der er nogle mennesker som er i fare for ikke have noget indtægtsgrundlag efter de her skæringsdatoer og selvfølgelig skal vi tage det alvorligt ligesom vi har taget

de borgerlige som har været med til at

for de mennesker som risikerer at stå uden forsørgelse så har vi heldigvis fået en ny regering som påtager sig et ansvar selv om

nogle af os ikke har været med til at trykke på knappen så vi har påtaget os et ansvar tidligere og det vil vi fortsat

og selvfølgelig skal vi have det møde som vi har aftalt det kommer også og det kommer sådan som vi har aftalt det før sommerferien

jo også lidt konsekvenser for hvornår vi skal have et møde jeg kan forstå at

ud over standardformuleringen om at mødet skal holdes inden sommerferien men jeg vil meget gerne have

kan bekræfte at det også er hendes opfattelse at de løsninger vi eventuelt skal finde skal være løsninger som kan træde i kraft sådan at vi ikke får en skæringsdato der betyder at nogle kommer til til at svæve i uvished

være fornuftigt at løse den her udfordring i forbindelse med at folketinget alligevel får afkortet sin mødefri periode

så vi ikke lige pludselig skal indkaldes på et andet tidspunkt

en meget konkret udfordring at de muligvis ikke har et forsørgelsesgrundlag

beslutning efter beslutning der skulle sikre de mennesker hvorfor skulle vi

med at være bekymrede for de mennesker jeg må beklage over for herre per clausen at

finder nok ud af det men hvorfor skulle vi holde op med at være bekymrede for de mennesker som vi

spørge statsministeren om ikke statsministeren vil give mig ret i at hvis man siger et og gør noget andet

egen regning det er sådan at

hundrede og tyve af de medlemmer der er i folketinget nu som er valgt for partier der gik til valg på at droppe den lukkethed der er i

hundrede og tyve af folketingets

alligevel har man valgt

offentlighedslov som den tidligere regering fremsatte man har ikke droppet den lukkethed som statsministeren selv gik til valg på at droppe jeg forstår godt at man ikke kunne komme igennem med den politik der var i de økonomiske planer

ikke flertal for men her er

hundrede og tyve gode danske folketingsmedlemmer

tid har arbejdet med det her bud på en offentlighedslov det er rigtigt at vi før valget havde nogle diskussioner

lige så rigtigt at vi var langt inde i forhandlingerne

og havde en forståelse med hinanden om at vi på et tidspunkt skulle afslutte det her sammen med de partier som også er med

at den måde som

fordi det giver nye muligheder for offentlighed på nogle områder som vi ikke har i dag og så giver det arbejdsrum til at man i ministerierne kan

tage beslutninger svare på spørgsmål

og til det forløb der har været

hvordan føles det egentlig at føre befolkningen bag lyset på den måde

hundrede og tyve mandater og så alligevel gøre det modsatte af hvad man har lovet sine vælgere

jeg kender ikke fornemmelsen men statsministeren må da have nogle overvejelser

til at tvinge en politik igennem der er det modsatte af det man har lovet vælgerne

et valg bare så vi lige husker husker på det

meget tilfreds med at det er lykkedes

at det er lykkedes på baggrund af offentlighedskommissionens arbejde at finde frem til et

et meget stort flertal i folketinget som bakker op om

spørgsmål til statsministeren idet jeg forstår at herre jacob jensen har trukket sig

valgkampen hvor vi jo så fik den forståelse at man var gået til valg på en hel masse ting

hensigtserklæringer det var noget man forsøgte at få gennemført efter valget hvis man nu kunne få flertal for det

skilte sig ud jeg tror at herre

også er her i dag kaldte dem kerneløfter og det udtryk som statsministeren selv brugte

det var noget man sagde efter valget helt præcis den syvende oktober to tusind og elleve i jyllands posten

udtalte statsministeren jeg har givet to klokkeklare løfter i valgkampen det ene

at vi ville fastholde fire og tyve års reglen og tilknytningskravet det

ikke skal betale mere i boligskat

man gjorde før hvordan synes

at regeringen har levet op til dette klokkeklare løfte som regeringen afgav den syvende oktober

noget jeg stadig væk har til gode men det har statsministeren jo prøvet et par gange men

helles nye løftebrud og der blev refereret til

person her her i ekstra bladet samlet nogle cases der er en der hedder jesper schmidt hansen som betalte

er en stigning på otte og halvfems procent vi har en anden der har oplevet en stigning på seks og tres

de tohundredetusind det synes jeg ordføreren

ekstra bladet men af og til kan der godt snige sig en lille fejl ind i

jeg synes at ordføreren skal få undersøgt tallet

vestager som har svaret at det berører otteogtredivetusind grunde og på grunde kan der jo være etageejendomme hvor der bor flere så tallet er væsentlig større end

et tal der i hvert fald er højere end otteogtredivetusind og måske er helt op til tohundredetusind det sidste

men de otteogtredivetusind er jo altså det minimale tal det kan dreje sig om for

det tal vi har fra margrethe vestager med mindre margrethe vestager ikke ved hvad hun taler

går jeg ud fra at hun gør så hvordan forholder

hvordan kan statsministeren være af den opfattelse at man ikke

boligskatterne når ejerne af otteogtredivetusind grunde har oplevet voldsomme stigninger

titel og ikke ved navn det er så meget mere relevant når det gælder svar fra et ministerium statsministeren

der har været i den offentlige debat det synes jeg er noget underligt ordføreren ved lige så godt som jeg at det her spørgsmål handlede om at få lukket et hul der var en skatteteknisk uhensigtsmæssighed som vi fik lukket

udveksling at

herre simon emil ammitzbøll var inde på er det jo en lov der optager

ingen tvivl om det og grunden til

regulerer mulighederne for at kigge magthaverne regeringen ministrene

når man skal have mulighed for at kigge myndighederne i kortene er jo også

oplever praktiske konsekvenser

men som også i fremtiden skal arbejde med den lovgivning stiller op i folketinget og svarer på spørgsmål om disse konsekvenser der har det undret os i dansk folkeparti

justitsministeren i den her uge har

folketinget og en række folketingsmedlemmer der senere i dag gerne ville have stillet forskellige ministre spørgsmål på det her område

forstået på den måde at det kun er justitsministeren der stiller op i folketinget til debat om offentlighedsloven

godt tænke mig høre statsministeren om

i justitsministerens afgørelse over for folketinget der altså går ud på

at vi ikke får mulighed for at stille spørgsmål til en række forskellige ministre i forhold til disse praktiske konsekvenser når det er vigtigt og når det er afgørende for dansk folkeparti

selvfølgelig fordi offentlighedsloven ikke bare er en hvilken som helst lov

lov der har været arbejdet med i årevis det er en lov som har været meget omdiskuteret og det er en lov der giver borgerne og journalisterne

regeringen i kortene

tradition for at det er ministeren der besvarer spørgsmålet inden for sit ressortområde og at regeringen har en og samme holdning til et spørgsmål

på trods af at man har forsøgt at få alle ministre herned for at diskutere offentlighedslov

i folketingets spørgetid og svarer på spørgsmål om det

sådan set i fællesskab og det må også gælde statsministerens holdning

det har nogle store praktiske konsekvenser hvis det er sådan

minister nævne konkrete eksempler på at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren et fortroligt rum at arbejde i som minister der synes vi i dansk folkeparti

gerne vil have et lovforslag vedtaget stiller med forskellige ministre der kan uddybe det spørgsmål og

at det ville være rimeligt over for folkestyret

står på mål for men vi har også den tradition at det må være ressortministeren som stiller sig til rådighed for

svare på de spørgsmål der måtte være og en ting man

ikke kan sige om justitsministeren er at han ikke har stillet sig til rådighed for folketinget han har besvaret adskillige spørgsmål her i salen i samråd osv så vi har en minister som beredvilligt svarer på alle de spørgsmål der måtte være jeg synes egentlig en god tradition at hele regeringen står på mål for al den lovgivning der er men at vi fastholder

og at den pågældende minister der har ansvar for den lovgivning

miljølovgivning eller

rimeligt at det er ressortministeren der svarer på regeringens vegne

om offentlighed i forvaltningen som jo er noget der er relevant principielt for alle ministre hele regeringen hele slotsholmen kan man sige

ekstra relevant at forskellige ministre stiller sig stiller sig til rådighed offentlighedsloven er ikke en hvilken som helst lov

tror da egentlig også at statsministeren er enig i at

og derfor skal der være et ekstra frirum kan man sige

folketingsmedlemmerne kan spørge ikke bare én minister men flere ministre i

med at det jo er alle ministre der har den inde på livet og det er alle

personer i offentligheden der har en stor interesse i lige præcis den her lov derfor vil jeg spørge statsministeren om vi kan forvente at

jeg skulle hilse sige at jeg forstår det sådan at der er flere partier i folketinget der anser det for dybt problematisk at man ikke stiller sig til rådighed som minister også selv om man ikke lige er justitsminister og besvarer fuldstændig relevante spørgsmål på det her område

forvaltningsmæssig betydning for andre ministerier der er masser af lovgivning som har betydning for

at det er det mest naturlige at det er ressortministeren der besvarer spørgsmål vedrørende en given lovgivning

man skal sætte alle andre principper ud af kraft og derfor fastholder vi selvfølgelig

første juli to tusind og tolv og allerede før valget to tusind og elleve kørte dansk folkeparti frem med at vi var klar til at se på en forlængelse for vi

godt se der var sket en udvikling da vi

der var sket en udvikling siden hen men lad det nu ligge det jeg gerne vil vide

er om statsministeren er klar til fremadrettet

se på hvordan vi så kan afhjælpe noget af det vi har i dansk folkeparti som det eneste borgerlige parti

for øvrigt erklæret og erkendt at der er sket en stor udvikling på området krisen er blevet værre værre nu går vi så ud og tilbyder statsministeren og

skrue det tilbage fra to og halvtreds uger til seks og tyve uger

at være ovre og så kunne statsministeren få fred og ro til

uddannelseshjælp til at virke

for statsministeren at sige ok lad os da så

at de var med til at forringe forholdene for de arbejdsløse i danmark jeg har altid undret mig over

at det var en spændende idé at være med til ikke bare at stemme for men nærmest også stå fadder til

ikke var sådan at væksten kom fra den ene dag til den anden så jeg synes måske også det er nu vi taler om historieskrivning

så og så hurtigt

holdning i forhold til dagpengene

men først og fremmest løser vi udfordringerne for de arbejdsløse sammen med dem som vi

som siden valget har gjort

er os der konkret har forhandlet det

det ikke hjælpe at man mødes midt i juni

komme noget igennem

en mistanke om at statsministeren ikke lige har set på hvornår de her aftaler om dagpengene trådte

nu siger statsministeren at

troede på at krisen

dengang dagpengesystemet blev forhandlet på plads

vi se at det gik den forkerte vej

det der skete i europa forstærkede krisen

her dagpenge det var tilbage i to tusind og

var arbejdsløsheden ikke ikke så stor

tage imod den hånd vi rækker ud til statsministeren for at hjælpe med at finde en løsning men det vil statsministeren

egentlig var dér tilbage i to tusind og ti og hvordan udviklingen har været i arbejdsløsheden siden hen for det er åbenbart det som er kommet utrolig meget bag på dansk folkeparti

hvor dansk folkeparti selv fandt på at man skulle forringe forholdene for dagpengemodtagerne

ledige der var på det tidspunkt

procent i ledighed

nu kigge fremad vi skal have fundet ud af hvordan hjælper

lige før sommerferien enhedslisten enhedslisten vil også meget gerne i gang allerede nu det kunne

de tiltag som regeringen har lavet vi har stemt for at forlænge dagpengeperioden vi har stemt for akutpakken

hvis man nu kigger på genoptjeningsretten og

på knappen i forhold til at få forringet forholdene for de ledige

vi ikke stået i den situation vi står i nu der er ét parti som vi kan putte ansvaret for på i den situation og

så er det meget fint at man kommer her efter valget og er med til nogle af de ting vi andre beslutter for at

som så føler konsekvenserne af dansk folkepartis politiske valg

udfaldstruede her og nu hvis dansk folkeparti ikke havde trykket på den knap

at vi i folketinget ikke kan få svar fra konkrete ministre på hvad offentlighedsloven

om skattelovgivningen har en eller anden betydning for beskæftigelsesområdet man må tilsyneladende ikke spørge

og så videre og så videre hver gang skal man gå direkte til den første minister

hvis man gerne vil vide hvilken betydning for

og skattelovgivning har på beskæftigelsesområdet

at en minister svarer inden for sit eget ressort tror jeg er noget som har eksisteret i rigtig mange år i folketinget

spørge beskæftigelsesministeren om det

denne nye praksis som regeringen etablerer her

betydning det har at der er en

kan svare på

dårlige ting i sin politikudvikling som følge af at der er

oplysninger og justitsministeren må svare på om miljøministeren har oplevet noget tilsvarende

i justitsministerens optræden i medier og debatter

brede spørgsmål og det er egentlig mit indtryk at man får svar på mange områder

stilles også mange sammensatte spørgsmål

hvor man spørger hvis man gør sådan hvad har det så af konsekvenser

et andet felt så der stilles mange mange forskellige spørgsmål nu er det justitsministeren som skal svare på spørgsmål om et om et øjeblik jeg tror det der vil fremgå er at når man

er det mest naturligt at det er den minister der svarer på spørgsmålet

stiller justitsministeren følgende spørgsmål vil han svare på det spørgsmålet kunne være vil ministeren nævne konkrete eksempler på at den gældende lov om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren et fortroligt rum at arbejde i som

spørgsmålet gentages

spørgsmålet gentages

og så videre vil

lejlighed til nu at stille spørgsmål til justitsministeren og jeg er

til finansministeren af herre mads rørvig

til at gennemføre et nabotjek af dansk lovgivning i forhold til andre lande det mener jeg ikke der

de potentielle byrder der er for erhvervslivet ved ny lovgivning allerede indgår som en del af overvejelserne i forbindelse med al ny lovgivning det fremgår også allerede af justitsministeriets vejledning om lovkvalitet at myndighederne forud for udarbejdelse af ny lovgivning bør undersøge om der er relevante erfaringer fra andre lande på området det bidrager til at reguleringen udformes på baggrund af viden om andre landes regulering på lignende områder

og det gælder ikke mindst i situationer hvor virksomhederne vurderer at der er risiko for at den danske konkurrenceevne kan blive

venstre har vi jo ment at det er vigtigt med det her nabotjek så vi ikke overimplementerer

således at dansk konkurrenceevne bliver svækket i forhold til

jeg vil alligevel følge lidt op på ministerens besvarelse for ifølge en artikel i mandag morgen den fireogtyvende

hvordan andre lande strukturerer deres implementering af eu lovgivning kan ministeren så ikke se fornuften i at udvide det

fornuftigt og når det gælder belastning af erhvervslivet i

af min besvarelse allerede en helt standardiseret undersøgelse

som er kommet med en række anbefalinger til regeringen omkring forenkling

hundrede og en og tres forenklingsforslag til regeringen

afvist nitten forslag og behandler fortsat to og halvfjerds

så der er en meget aktiv politik på det her område og når venstre kommer med

og vi kan desværre se at når regeringen har gennemført nogle initiativer

er det gået ud over dansk konkurrenceevne blandt andet at man gennemfører

hvor man femdobler nox afgiften hvis man bare kigger over på den anden side af øresund

forhøjet nox afgiften men indrettet det på en sådan måde at selv om de gerne vil have en regulering af miljøet

de penge som staten får ind til at kompensere erhvervslivet på en anden måde det er da noget vi kan lade os inspirere af hvis

indretter ting på en anden måde får den samme effekt men indretter det på en måde så vi kan beholde vores konkurrenceevne

godt være at der foregår noget allerede

det ikke virker når regeringen for eksempel indfører en

havde regeringsansvaret for ganske kort tid siden når det gælder det her

ikke der er ret meget tvivl blandt de mennesker der nu iagttager skiftende regeringers politik uvildigt om at den politik der føres nu af den nuværende regering er til langt større gunst for vores konkurrenceevne og vores erhvervsliv end det der fandt sted i de ti år hvor

en debat om det her løsrevet fra hvad der i øvrigt foregår til gavn for erhvervslivet og

det kunne vi bruge mange mange timer på der er adskillige punkter vi kunne gennemgå i den forbindelse men det vi er bekymret

en politik hvor det er to skridt frem og et tilbage man lavede jo en fornuftig lille aftale med den vækstpakke der er kommet det er et skridt i den rigtige retning men vi er så naturligvis bekymret for at man tager et skridt i den forkerte retning man skal bare huske

så skulle regeringen have hjælp af os til at rydde op efter det man havde lavet

med enhedslisten sådan foregår det frem og tilbage men var det ikke en idé at sætte det lidt mere i system

man tjekkede lovgivningen altså lavede et nabotjek

jo selv finde ud af hvordan man befinder sig i det univers altså der er to retninger der er værd at sammenligne den før og den efter valget den før valget var åbenlyst ikke til gavn for økonomi når man ser på udviklingen i de ti år hvor venstre sad for bordenden og havde ansvaret i øvrigt

ethvert punkt når det gjaldt økonomi og siden valget tror jeg så man må sige uanset hvad man i øvrigt mener om politik at den uvildige vurdering er at den økonomiske politik samlet set har været til gavn for vækst og konkurrenceevne

en diskussion af her i eftermiddag er selvfølgelig spørgsmålet om hvordan hvordan en

kommune eller staten for den sags skyld kan udvise godt købmandskab

en selv og det gode købmandskab

som vi har taget fat på er en række forskellige ting som skal lette det

mange har klaget over at det er bureaukratisk at det er besværligt at det er detailorienteret der bliver klaget over ting som gør at man afholder sig fra

barrierer for det gode købmandskab

i de her måneder er er udbudsdirektivet ved at blive revideret

vi gerne omsætte det til dansk lovgivning

en mere enkel og direkte regulering af det at sende ting

at at direktivet er vedtaget til sommer det skal være implementeret i danmark senest to år efter

dermed jo også sagt at vi sætter lovarbejdet i gang parallelt med sidste fase af diskussionerne om

giver det en hurtigere klarhed over om der overhovedet kommer

en ting er er de regler der nu engang er om udbud

spørgsmål blandt andet havde vi en forespørgsel

endte med en stort set enig folketingssal

det vigtige i at vi fik sendt flere offentlige opgaver i udbud og dermed fik dem konkurrenceudsat grunden til at

jura og paragraffer står i vejen for det gode købmandskab offentlige konkurrenceudsætter hun kommer så ikke nærmere ind på hvad det

nogle af tingene kunne vi tænke gå lidt stærkere men det er alt

helt fint og udbudsloven kommer

om ministeren allerede nu kunne løfte lidt af sløret for om hun er enig i det som den nye

som er begrænsende for netop det hun kalder det gode købmandskab og dermed vil sikre at vi får flere offentlige opgaver sendt i udbud for hvis ministeren mener det

fat dér og ikke nødvendigvis vente på at direktivet bliver implementeret og at vi så får hele lovprocessen i gang omkring en ny udbudslov som som vi

vi må selvfølgelig se hvad der kommer ud af det men intentionen er i hvert fald god nok

syn på hele den måde klagesystemet fungerede på og

er for mange udsigtsløse klager som gør at folk måske begynder at holde sig tilbage for overhovedet

det er meget velkomment at formanden for

fordi det siger også noget om den ambition som rådet har for at kaste et klart blik ned på hvordan

ikke kun at se på regler fordi jeg tror at hvis man får enklere regler

et godt stykke hen ad vejen når det kommer til selve regelværket det jeg tror er det meget afgørende er at vi får brugt de regler på en god måde og at man får en vejledning i hvordan man gør for selv enklere regler på det her komplekse område kan være vanskelige

er paragraffer altså ud over det klagesystem som nu også bliver

er der ifølge ministeren nogen regler som som hun kan se allerede nu er til hinder for det og i givet fald

at få en samlet udbudslov jeg synes er en udmærket idé og en god idé at få samlet det her kompleks gennemarbejdet det men hvis vi kan se på forhånd nu at der er nogle ting som halter

er barrierer for at flere offentlige opgaver kommer i udbud af rent teknisk karakter og det kan være andre ting og hvis de er identificeret allerede nu af den nye formand så synes jeg da at vi

fra regeringens side eller fra folketingets side i samarbejde finder ud af at få løst det problem

og ikke nødvendigvis venter på at vi får et samlet lovkompleks som vi fra venstres side som sagt gerne

jeg faktisk respekt for og jeg tror at det vil være bedre for hele området at man siger at

en lovrevision på vej gennem eu og den vil vi gerne omsætte til dansk lov i stedet for at komme med med en paragraf og en anden paragraf så der hele tiden er

et mylder af ændringer som man så skal forholde sig til

jeg har en oplevelse af at de forandringer der kommer igennem eu vil være særdeles velkomne få et højere udbudsloft

som et stærkt ønske at vi gør tingene på en gang i sammenhæng så man kan se det på den måde men jeg har stor tiltro til at også nye måder at lave et udbud på kan være udtryk for netop godt købmandskab

mellem pris og kvalitet og at man så også kan definere hvad det er nogle kvaliteter man gerne vil have for eksempel at man ikke skal bruge side op og side ned på detailangivelser af

den her opgave skal løses giv et godt bud på hvordan i vil gøre det og til hvilken pris i

et helt andet felt ikke kun at være købmand på men også for

fået lavet den her fælles vedtagelse det er vi glade for

som ministeren vurderer det nu for lovgivningsarbejdet med en ny udbudslov

er med på at der kommer et eu direktiv som maksimalt må ligge i skuffen om jeg så må sige i to år inden det bliver implementeret men det betyder jo ikke

gøre det hurtigere i danmark så hvad er ministeren

regeringens ambitioner om at få lavet en udbudslov som samler det her lovkompleks i en samlet lov

parallelt med det sætter vi lovarbejdet i gang og

meget bredt flertal i folketinget om at vi gerne vil have at kommunerne arbejder strategisk med udbud

behøver at gøre noget nu fordi der er en masse barrierer og regler som gør det svært

gør det til en del af jeres tænkning om hvordan kommunen udvikles vi skal nok komme med

komme fra folketinget i dag vi vil gerne gøre reglerne enklere

også gerne have at i tænker udbud ind i den måde i driver kommunen på

en meget lang føljeton som den daværende

forskellige afsnit af hensigten med

seneste lovændring som den nuværende regering så har fremsat og fået vedtaget

lukke et skattehul baggrunden for det var en juridisk

den viste at kommunernes opkrævning af ejendomsskat fra de såkaldte §

blev praksis selvfølgelig ændret og kommunerne måtte tilbagebetale for meget

grundskyld så skete der imidlertid det at at sidst på foråret

række kommuner opmærksom på at den nu korrekte opkrævning betød at næsten tre tusind ejendomme ikke skulle betale grundskyld i to tusind og tolv

dermed er også sagt at da det ikke har været hensigten at nogle helt skulle slippe for at betale en skat som andre skulle betale

blev der fremsat et lovforslag som rettede op på den virkning

sammenlignet med to tusind og elleve

har de ejendomme alt andet lige ikke oplevet en ændring i den såkaldte skatteloftsværdi

tretten ud over opregulering af reguleringsprocenten i forhold til

hvis der derimod sammenlignes med to tusind og tolv

klart at der kan blive tale om væsentlige stigninger i ejendomsskatten i

på grund af de meget lave skattelofter som den korrekte beregning efter den tidligere bestemmelse kunne medføre det er netop i de

fire sager at der udmærket kan forekomme større stigninger i ejendomsskatten som faktisk ikke har noget med den her lovgivning at gøre

en effekt af at der er sket ændringer på grunden for eksempel at landbrugsjord er blevet omdannet til parcelhusgrunde hvilket jo helt markant

om det var intentionen

med loven at den skulle ramme så mange

fra ministeren fortæller at otteogtredivetusind

oplevet væsentlige stigninger i

det kan være et dobbelthus er så i sagens natur to husstande men det kan også være en etageejendom

husstande hvis det er et femetagershus er der jo så

jeg umiddelbart kan regne mig frem til per opgang og jo flere opgange der er jo flere husstande

tallet er jo så væsentlig højere end de otteogtredivetusind

husstande jeg vil gerne høre høre ministeren bekræfte at antallet af husstande der er blevet berørt af den her lov

ministeren kunne komme med et skøn over hvor mange husstande det er

intentionen med den lov at man skulle ramme

medførte at tre tusind slet ikke betalte skat

i hvert fald er min udfordring

fordi det er forskellige ting skal man ned i skattesystemet

er at ideen om at man betaler skat af værdien af sin grund

må den gælde for alle der har en grund og skatten må afspejle værdien

derfor synes jeg at at det var vigtigt

hul i lovgivningen som rettede op på et andet hul som den daværende regering håndterede og som betød at at der ikke blev betalt skat af tre tusind grunde og at

det er klart at der kan være en diskussion om

grundens formål og dermed jo også dens værdi men det har ret beset ikke noget med selve lovændringen

har nogenlunde samme størrelse som hullet men det der er min påstand i den her sag er at man har lukket hullet ved at sætte en stor gryde ned over hullet hvormed man har ramt mange flere grundejere end det der var intentionen altså man har ramt en række grundejere som ikke betalte en meget lav skat før

om jeg så må sige og som nu oplever at ja

grundskyld af deres grundes værdi det er vi med på men for at en grund kan blive forandret for eksempel ude i ørestad fra det der var før og så til

at man kunne fratrække disse grundforbedringer

det her lovforslag så min påstand er at man har ramt mange flere end intentionen var det synes jeg jo rimer dårligt med med statsministerens løfte som jeg godt ved

når man læser lovforslaget og bemærkningerne til det så kan man ikke være i tvivl om hvad der er hensigten hvad regeringen gerne ville opnå med det lovforslag og den hensigt er meget enkel nemlig at når man betaler grundskyld

den værdi som deres grund har

når der var synes jeg ret mange tre tusind som slet ikke betalte grundskyld og også mange som betalte en utilsigtet lav skat

diskussionen om om ejendomsskatter eller

havde der været et ønske om at hæve ejendomsskatterne som sådan så havde det jo været det der havde været lovforslagets formål så havde det været det der havde stået i bemærkningerne men det var

gør diskussionen rigtig tricky er jo det her med at vi har de tre tusind som ikke har betalt grundskyld så har vi de grunde som bliver berørt så har vi husstandene på de grunde og så har vi hele spørgsmålet om

noget med selve lovgivningen at gøre men som har noget at gøre med at folk handler og gerne vil gøre mere ud af det de har ved for eksempel

for mig at se virker det som om man har brugt en betonblander til at lukke et musehul i den forstand at

vi jo er enige om at det er tre tusind ejendomme som har været udgangspunktet for

det her hul man gerne ville have lukket og vi også er enige om jævnfør det svar som ministeren

jan e jørgensen at det er otteogtredivetusind grunde

er klart uden at vi skal gå nærmere ind i matematikken at med otteogtredivetusind grunde

langt mere end ti gange så mange der bliver ramt af den her

tre tusind ejendomme

engang tror at ministeriet foretog men men som kom

kan være vanskeligt at vurdere er hvor mange

den lovændring som den daværende regering

men også at nogle betalte en utilsigtet lav skat

som bliver ramt af det her og at der var tale om tre tusind ejendomme

bliver ramt i forhold til størrelsen på

røre ved boligskatterne men at man med den såkaldte hullukningsmanøvre faktisk får indhentet et provenu til kommunerne

kan man vel ikke stå og sige at man ikke har rørt ved boligskatterne man har lukket hullet

deres grundskyld kan kan tilskrives den her lovændring jeg tror at noget af den stigning folk har oplevet

jeg har respekt for at at begge dele kan virke på samme tid

at det er fair at

anden måde bliver noget underligt noget når lovforslaget er vedtaget med det formål og med de bemærkninger som det blev vedtaget med

at nu skulle ejendomsskatten stige nej det var det

ikke det der var intentionen det der er intentionen

skat af værdien af deres grund så skal de her mennesker også

være omfattet af det sædvanlige skatteloft hvor man jo højst må opleve stigninger på syv procent om året så var det blevet indfaset lidt

ikke givet så meget provenu men så havde

fra avisartiklen i ekstra bladet på

en der betaler seks tusind otte hundrede kroner det ene år og så ellevetusinde

fem tusind syv hundrede kroner det ene år og ellevetusind

altså ret voldsomme stigninger det havde man jo kunnet undgå hvis man havde sagt

nå en ligestilling sådan

man skal betale det som grunden er værd men vi lader det være omfattet

i forhold til stigningerne fungerer på for de allerallerfleste det vi havde her var jo en meget speciel situation fordi den daværende regering

en given praksis kommunerne havde betalt

baggrund af grundværdi tilbage det blev så til et nyt hul hvor nogle betalte ingen skat og nogle betalte en utilsigtet lav skat og ideen med lovændringen er jo ikke at sige

så skulle det jo have været angrebet synes jeg på en anden måde netop i lyset af at hensigten ikke

at forhøje skatterne hensigten var at lukke et skattehul så synes jeg alt andet lige også at det er rimeligt at man siger at hvis folk skal betale en skat

der spørges nærmere til om det fortsat er regeringens holdning at reglerne for ombytning af kørekort skal være så smidige som muligt og fuldt ud konkurrencedygtige med reglerne i vores nabolande det korte svar på spørgsmålet er ja det mener regeringen

at vi lige nu i justitsministeriet arbejder på at opstille de nærmere kriterier for en ny og mere lempelig ordning med hensyn til kravene om ombytning af kørekort naturligvis under fortsat iagttagelse af behovet for høj færdselssikkerhed i danmark og behovet for at bekæmpe misbrug af adgangen til ombytning under anvendelse af falske udenlandske dokumenter med inspiration fra reglerne i sverige overvejer vi blandt andet at udvide de nuværende halvfems dage altså halvfems dagesfristen for ombytning til for eksempel seks måneder eller måske et helt år de udlændinge der alene forventes

ophold i danmark vil jo så dermed

ombytning samtidig får

udlændinge der forventer at opholde sig i danmark i længere tid forlænget fristen for så at sige at få bragt papirerne i orden hvis der er tale om en person fra et land hvor det generelle færdselssikkerhedsniveau er sammenligneligt med det danske

vi også åbne over for en ordning for ombytning uden den så at sige nuværende kontrollerende køreprøve ansøgeren bør dog have opnået en vis føreranciennitet

derved som udgangspunkt jo kunne anses for at have tilstrækkelig praktisk køreerfaring og ansøgeren bør dokumentere at han eller hun ikke i de sidste fem år

så som sagt er vi nu ved at overveje en ny og mere lempelig ordning og det er min forventning at

set er noget der har kørt i en længere årrække og jeg skal da skynde mig at sige at det ærgrer mig noget at den tidligere regering ikke nåede at få løst problemet jeg har ved gentagne lejligheder forsøgt at skubbe til forskellige justitsministre

kan få sagen i i hus det er jo nævnt i

som følge af den aftale der så er indgået og det bekræfter justitsministeren så nu vil jeg da gerne kvittere for det det er faktisk et ganske alvorligt problem blandt andet for de amerikanere

kan tage teoriprøven på på engelsk

at køre bil hvis man kommer fra usa end

da glad for at at der er bevægelse i det

tilsagn om at at man fremsætter noget

med ombytning forestiller justitsministeren sig at det vil være muligt for

mest tydelige og indirekte glæde over

har fået nye regering det det er udmærket

vi også åbne over for en ordning for ombytning uden den nuværende kontrollerende køreprøve så

skal det så sandelig ikke skorte på rosen og derfor vil jeg

som sagt gerne kvittere hvis det viser sig at justitsministeren får løst denne sag

om manglende politisk vilje i den tidligere regering jeg tror der er opstået nogle andre tekniske forhindringer i

en smule i justitsministerens svar er at justitsministeren

om sammenlignelige lande altså problemet med usa er jo

år og det har været et problem hidtil derfor vil

at man skal gøre det muligt for amerikanere at ombytte deres kørekort uden

at der er sammenlignelige forhold i usa og

er et højt færdselssikkerhedsniveau i danmark

er det centrale hvilke lande det så kommer til

kommer jo ud af det arbejde som regeringen har igangsat nu

som sagt glad for at herre karsten lauritzen nu honorer og anerkender at der efter at den nye regering er kommet til

man kunne sammenligne det at have kørekort i usa med at have kørekort i danmark for i usa

man brugt som argumentation for at forhindre den her ombytning og nu tyder det jo på at man vil gøre det samme igen så jeg må sige til justitsministeren

muligt for en amerikaner at få byttet et kørekort uden at

jeg hjertens gerne rose justitsministeren i varme og brede vendinger men indtil da

det er ret vigtigt for folk der kommer

fra usa men også fra andre lande højtuddannet arbejdskraft der arbejder i danmark og som ikke helt kan forstå at de har kørt i tyve år i usa og så skal de pludselig op til en ny orienterende køreprøve og en teoriprøve

det som regeringen her har iværksat er noget må man forstå herre karsten

har kæmpet for i mange år under den tidligere regering for regeringen er det jo vigtigt hvis vi laver den her ordning hvor det bliver smidigere og nemmere at få ombyttet sit kørekort

forstår at gebærde sig i trafikken og derfor skal det være sammenlignelige lande hvor man ser på hvordan

alle sammen temmelig sikkert tænke os til hel række lande hvor det ikke er tilfældet og vi kan helt sikkert også tænke os til lande hvor vi alle sammen har været på besøg og hvor

lauritzen har kæmpet for i flere år

bekendt med hvornår eller i hvilken sammenhæng radikale venstre

og jeg er altså heller ikke klar over hvad der ligger i udtrykket potentielle terrorister så jeg har derfor meget vanskeligt ved at besvare spørgsmålet hvis spørgeren imidlertid måtte tænke på udlændinge på såkaldt tålt ophold

er det min klare holdning at den type udlændinge

uønskede her i landet og de skal derfor ikke have

og stadig væk har en meget liberal holdning til udlændingespørgsmålet

også tvunget den nuværende regering til at lempe udlændingepolitikken på en række områder modsat det som

sagde i valgkampen at det ville være med til men det

lovforslag her i folketinget accepterer

er potentielle terrorister

fru zenia stampe svarede ja

der giver en potentiel terrorist

statsborgerskab hvor man får fulde

hans jørgen bonnichsen er jo blevet spurgt om hvorfor det kunne tænkes at politiets efterretningstjeneste advarer imod at give en person

det mest sandsynlige er at det drejer sig om enkeltpersoner eller medlemmer af en ekstremistisk gruppe

foretaget handlinger eller initiativer der har henblik på at destabilisere samfundet nu er så det gode spørgsmål til justitsministeren er det virkelig acceptabelt at vi giver statsborgerskab til sådanne personer

spørgsmål det er det jeg har svaret på hvis herre peter skaarup ønsker en diskussion om statsborgerskab og statsborgerskabsreglerne

nødt til at svare at så må han jo stille et spørgsmål

nok svare på det men det

fra nogle embedsmænd til at kunne svare på spørgsmålet

det handler om hvis er grunden til at man

så må man jo sige at i og med at folketinget havde en debat i sidste uge

tildeling af indfødsret og et lovforslag

jeg synes egentlig uanset embedsmænd der har forberedt noget i sidste uge eller måske i den her uge at ministeren bare skulle forholde sig til emnet nemlig

opholdstilladelse og statsborgerskab til potentielle terrorister i danmark

det er sådan at når der stilles den her type onsdagsspørgsmål tyve spørgsmål

og det er det skriftlige spørgsmål der er oversendt i fredags som

må han stille et skriftligt spørgsmål så tager jeg hjertens gerne

justitsministeren der har det her område og er ressortminister vi har diskuteret tidligere

skal kunne svare på regeringen mener så at justitsministeren er ressortminister

på nogle ting her der vil jeg bare sige at når man er ressortminister og har forberedt sig til en debat i sidste uge og får at vide at

følge op på den her debat fordi det radikale venstres ordfører fru zenia stampe sagde at ja

til spørgsmålet om at give statsborgerskab til en potentiel terrorist burde det vel være til at svare

for ministeren hvis det kan hjælpe ministeren skal jeg da gerne stille spørgsmålet i næste uge men burde det ikke være relativt enkelt

hvor regeringen går til folketinget med krav om at vi giver statsborgerskab til potentielle terrorister

også den jeg som minister selvfølgelig læner mig op ad

skal der være et fortroligt rum eller skal der ikke være et fortroligt rum hvor ministre kan sikres ordentlig rådgivning med andre ord er det ikke rimeligt at ministre og embedsmænd får mulighed for i fortrolighed at udveksle helt foreløbige ideer som måske slet ikke bliver til noget regeringens svar er ja det er helt fair at man er uenig i de principper som lovforslaget bygger på men jeg er tilfreds med at et meget stort flertal i folketinget står bag lovforslaget

måttet indrette sig efter en forældet lovgivning en lovgivning der kan betyde at embedsmænd fra underliggende myndigheder ikke altid på skrift giver udtryk for det samme som de gør mundtligt over for ministeren det er et problem fordi

så ekspertisen i et vist omfang er flyttet til underliggende myndigheder

er uholdbart for den politiske proces

nemt få opfattelsen af at modstanderne af lovforslaget slet ikke ønsker at der skal være et fortroligt rum omkring ministrene

det modsatte det mener jeg er helt ude på overdrevet i dag er der

som er begrænset til ministerens departement

sige de tætteste medarbejdere omkring ministeren det udvider vi fordi virkeligheden som sagt

hentes nu i mange tilfælde eksternt uagtet

med andre ord helt rimelige de bygger på syv års grundigt forarbejde

arbejde og det lovforslag regeringen har fremsat bygger på både generelle og principielle overvejelser om hvordan åbenheden i den offentlige forvaltning kan udbygges samtidig med at der jo tages højde for de seneste årtiers udvikling i centraladministrationen de principper kan man

enig eller uenig i principperne er det afgørende

og svarede så i øvrigt på det han selv fandt på så der blev faktisk overhovedet

har gjort det en masse andre gange hvor ministeren heller ikke

men det er så en anden sag det jeg har stillet spørgsmål

om offentlighed i forvaltningen ikke i tilstrækkelig grad har givet ministeren et fortroligt rum i arbejdet som minister eksempler man forholdt sig til en anden lov man kom ikke med nogen eksempler det er justitsministeren i en nøddeskal

vil svare på dette spørgsmål men også på en lang række andre spørgsmål i dag nemlig hvilke konkrete eksempler som økonomi og indenrigsministeren har oplevet i økonomi og indenrigsministeriet hvilke konkrete eksempler erhvervs og vækstministeren har oplevet i erhvervs og vækstministeriet hvilke konkrete eksempler finansministeren har oplevet i finansministeriet hvilke konkrete eksempler ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser har oplevet i sit ministerium hvilke konkrete eksempler skatteministeren har oplevet i skatteministeriet

transportministeriet hvilke konkrete eksempler beskæftigelsesministeren har oplevet

konkrete eksempler socialministeren har

i socialministeriet hvilke konkrete eksempler fødevareministeren har

sit ministerium hvilke konkrete eksempler europaministeren har

hvilke konkrete eksempler ministeren for ligestilling

og endelig hvilke konkrete eksempler ministeren for udviklingsbistand har oplevet i sit ministerium

kan vi få eksempler

med konkrete eksempler her i dag det her handler om at det lovforslag som regeringen har fremsat bygger på en række hensyn til hvordan vi kan sikre at det der står i lovforslagets § en nemlig

og også i visse tilfælde med lovforslaget udbygges

disse spørgsmål ikke for ministerens lovforslag jeg interesserer mig for den nugældende lovgivning og konkrete eksempler hvis ikke det var fordi det var så sørgeligt

jo være morsomt at høre på ministerens svar jeg bad om konkrete eksempler ministeren kom jo egentlig med nogle i går der fik vi jo svar fra justitsministeriet

at afgørende dele af det der førte til skattekommissionen farumsagen og balladen omkring tuneserloven aldrig var kommet frem

er problemet det eneste konkrete vi ved

den nugældende lov er

den sørger for at få skandalerne frem

prøve at besvare de spørgsmål der bliver stillet

en del af formålet samtidig med at man selvfølgelig skulle

de seneste år det var det der var opgaven det er det der er sket

et lovforslag til behandling i folketinget som på en række områder udbygger åbenheden styrker offentlighedens muligheder for indsigt i den offentlige forvaltning

enkelte områder hvor der også sker indskrænkninger

en afvejning og det er det der ligger til grund for kommissionens anbefalinger og det er det der ligger til grund for det lovforslag som regeringen

som klart understreger at de så at sige paragraffer der har været til diskussion skal fortolkes snævert og restriktivt således at det her ikke

en blankocheck til mere lukkethed som jeg forstår at spørgeren herre simon

ting jeg ikke spørger om og svarer ikke på det jeg rent faktisk spørger om det jeg kan forstå er

vil kommentere de konkrete svar man har givet man vil ikke komme med konkrete eksempler fra et eneste ministerium ikke engang sit eget

vi kan ikke få de andre ministre herned det må de åbenbart ikke for justitsministeren de ville sikkert gerne men det må de så ikke vi kan ikke få nogen svar og man svarer i øst når der bliver spurgt i vest

for folkestyret vi diskuterer noget af det mest grundlæggende i at være et demokratisk land

markeret at de er enige med liberal alliance og andre partier ministeren nægter at svare jeg synes det er underligt men jeg vil give ministeren en sidste chance

at den nugældende offentlighedslov har givet konkrete problemer i konkrete ministerier ministerier

jo om at vi skal sikre at vi har en fortsat åbenhed

og nej jeg kommer ikke til at give konkrete eksempler de her principper

en global skat på finansielle transaktioner regeringen har ingen ideologiske vanskeligheder med en finansiel transaktionsafgift regeringens bekymringer er alene af økonomisk og praktisk karakter hvis der kan findes robuste løsninger på de væsentlige udfordringer

er regeringen åben for at genoverveje sin position

at der har været lidt usikkerhed omkring den position som skatteministerens parti har på det her område derfor vil jeg bare være sikker på at jeg ved hvor regeringen er

jo selvfølgelig erklære sig uenig med sit eget parti men det må så være

sådan at regeringens position er den enkle at man ikke går ind for en finansskat på eu niveau men

på europaparlamentsniveau vil arbejde for en

regeringens bekymringer er alene af økonomisk og praktisk karakter hvis der kan findes robuste løsninger på de væsentlige udfordringer der er ved at indføre en finansiel transaktionsafgift er regeringen åben for at genoverveje sin position

indføre en finansskat på eu niveau

og dermed erklære sig enig i det sfs landsmøde har vedtaget her i weekenden

at vores bekymringer alene er af økonomisk og praktisk karakter og hvis der kan findes robuste løsninger på de

om han så ville prøve at uddybe sit svar hvad betyder det når regeringen nu siger at man er klar til

genoverveje sin position i det her spørgsmål hvis der kan findes såkaldte robuste løsninger

indført en finansskat på eu niveau

til danmark og her har der de sidste år været en stigning i niveauet det kan vi selvfølgelig ærgre os over det afspejler en verden

hvor der stadig er krig og konflikter og udfordringer mange steder ikke mindst konflikten i syrien

bevæger sig mod europa og danmark her tager danmark et ansvar det gør vi i nærområderne

flygtningene strømmer ud fra og det gør vi i danmark hvor vi jo har

flygtninge som kommer til danmark også får et anstændigt ophold

kan få mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene

området og også en øget disciplin kan man sige ved at opdele udviklingsbistanden i en fattigdomsorienteret ramme og en global ramme

nu er der klarhed over hvilken del der går til fattigdomsbekæmpelse og hvilken

del der går til andre formål og på trods af den stigende

udgifterne til asylansøgere der bliver finansieret over udviklingsbistanden og det er jo en voksende andel som ministeren også bekræfter man var faktisk i to tusind

og i to tusind og tretten regner at man kommer op på over en milliard

den regering ministeren er en del af er gået til valg på at give flere penge til udviklingsbistand

det rigtigt nok at det man opgør som udviklingsbistand er stigende men men en stor del af de penge går i virkeligheden til

i udviklingslandene kan ministeren ikke se den dobbeltmoral

stigningen i udviklingsbistanden lad mig sige det sådan at den store stigning i udgifterne til flygtningemodtagelse jo fandt sted fra to tusind og otte til to tusind og elleve under den

regering vk regeringen det var der den store stigning

udviklingsbistanden med godt seks hundrede million

på udviklingsbistanden fra de stigende flygtningestrømme og flygtningeudgifter havde været endnu

vi har samtidig prøvet at skabe en disciplin og en klarhed ved at opdele udviklingsbistanden i to rammer

finansieres og den fattigdomsorienterede ramme så vi beskytter

udgifterne er steget den anden grund er at vi har valgt at sikre at de kan bo uden for centrene og arbejde og dermed få

at behandle flygtninge ordentligt ligegyldigt hvor de er og det er en del af det der finansieres med den danske

sikre flygtninge ordentlige forhold

er i flygtningelejrene uden for syrien

det er i asylcentrene i danmark så er det et princip vi står ved

til valg på at man ville øge udviklingsbistanden det gør man så

oplevet løftebrud og det må man jo så i sit stille sind

kvittere for men med alle de penge man giver til udviklingsbistand kommer

og ikke til at bekæmpe fattigdom i afrika og en række asiatiske eller sydamerikanske lande rent faktisk kommer vi med stor sandsynlighed til at stå i en situation hvor man må tage penge fra fattigdomsbekæmpelse i nogle af verdens fattigste lande

set bare en anerkendelse af den dobbeltmoral som jeg savner fra regeringen og udviklingsministerens side eller i hvert fald en ærgrelse over at at det er

har regeringen gjort det modsatte vi har øget

og vi har skabt disciplin så vi netop beskytter den del

en markant anderledes profil

og det er det regeringen står for hvis ikke vi havde øget udviklingsbistanden

trækket som følge af flygtningeudgifterne som var kommet alligevel på grund af de stigende flygtningestrømme været endnu mere markant derfor går der flere penge til verdens fattige lande som følge af regeringens politik

og vi har skabt disciplin og klarhed over hvordan pengene anvendes ved at opdele udviklingssamarbejdet i de to

at tilbyde alle mænd en undersøgelse hos deres praktiserende læge i det kalenderår hvor de fylder halvtreds år det er en meget sympatisk tanke

danskerne for diverse alvorlige sygdomme

være rart hvis man på den måde kunne give alle en forsikring om at de ikke fejlede det ene eller det andet den følelse tror jeg at vi alle sammen kan sætte os ind i sundhedsvæsenet tilbyder da også i dag et tjek for flere sygdomme også på kræftområdet vi tilbyder

brystkræft og fra næste år også for tarmkræft det synes jeg er godt og jeg synes at det er trygt med for eksempel pakkeforløbene på kræftområdet er der generelt skabt

patienter med kræft eller mistanke om kræft

end skade for dem der lader sig undersøge hvad angår undersøgelse for prostatakræft

tyder det desværre på det modsatte allerede i dag går et stigende antal mænd til deres egen læge for at få målt deres såkaldte

psa værdi i blodet som er en indikator på kræft

i prostata der foregår i dag det man kan kalde en usystematisk screening som har betydet at antallet af danske mænd med prostatakræft er mere end fordoblet fra to tusind og et til to tusind og ni men antallet af dødsfald som følge af prostatakræft har i modsætning hertil været uændret de seneste år det er i øvrigt et mønster man kan genkende i sammenlignelige lande som for eksempel sverige og usa det tyder ifølge sundhedsstyrelsen på at den øgede diagnostik af prostatakræft med psa måling som i dag finder usystematisk sted hos egen læge ikke

flere overlever sygdommen

der samlet set hverken færre eller flere af sygdommen det er en udfordring at der ikke er anvendelige metoder til at forudsige hvilke mænd med kræftceller i prostata men uden symptomer der vil udvikle kræftsygdommen i deres levetid sat lidt på spidsen

ved lægerne ikke hvem der vil dø af sygdommen og hvem der vil dø med sygdommen før der viser sig egentlige symptomer

har sundhedsstyrelsen sammen med de faglige miljøer tværtimod fokus på at reducere og ikke udvide omfanget af denne usystematiske undersøgelse af mænds prostata

har styrelsen for at undgå at behandle mænd hvis sygdom aldrig ville have forvoldt dem problemer altså mænd der

at behandling for prostatakræft ofte medfører en række meget ubehagelige komplikationer som urininkontinens og rejsningsbesvær rigtig mange mænd der bliver behandlet for prostatakræft

oplever derfor en væsentlig forringelse af deres livskvalitet derfor skal vi selvfølgelig kun behandle de mænd der har gavn af behandlingen altså dem med symptomer og ikke aktivt opspore mænd uden symptomer for derefter potentielt at påføre dem væsentlige komplikationer af behandlingen med forringet livskvalitet til følge det giver efter min opfattelse ikke mening hvor gode intentioner man end kan have med det derfor greb sundhedsstyrelsen også ind da antallet af mænd der blev henvist til pakkeforløb for prostatakræft i to tusind og ni og to tusind og ti steg betydeligt

en stigning som vel at mærke skete uden at fagfolkene vurderede at de pågældende mænd havde udbytte af behandlingen tværtimod oplevede de forringet livskvalitet på grund af bivirkningerne sundhedsstyrelsen reviderede derfor pakkeforløbet så forløbet i dag ikke starter hos egen læge men først hos en speciallæge i urinvejssygdomme

sammen med patienten nøje om patienten formodes at have gavn af udredningen og efterfølgende behandling for sin prostatakræft set i forhold til risikoen for bivirkninger eventuelle andre sygdomme og patientens alder

efter regeringens opfattelse bør ressourcerne i sundhedsvæsenet prioriteres på det der er sundhedsfagligt belæg for og som gavner patienterne der er ikke på nuværende tidspunkt sundhedsfagligt belæg for værdien af at tilbyde alle mænd en undersøgelse af prostata i det kalenderår de fylder halvtreds år tværtimod er der risiko for overbehandling med forringet livskvalitet til følge

kommer til lægen det vil sige

veluddannede der kommer op og får målt deres psa tal eller hvad det er de kommer op og snakker med lægen om

tal ministeren taler så meget om

gøre op med ulighed i sundhed

en måde at gøre det på jeg kunne godt tænke mig at høre om

ministeren ikke anerkender at her kunne man få

når de fylder halvtreds år

sjældent går til læge ikke er opmærksomme på symptomer overhører symptomer og ikke sætter ord på symptomer og det er præcis baggrunden for

fra sundhedsstyrelsen der opfordrer mænd til at gå til lægen

den ene beskriver nogle symptomer der faktisk lyder alvorlige og den anden

skal bare arbejdes væk det er jo et meget godt udtryk for at vi har en særlig udfordring det er jeg helt enig i med at få mænd til at gå til lægen og

en forringet livskvalitet fordi de skal leve med

resten af livet hvor der egentlig ikke havde været behov for behandling det synes

vurderinger og man har faktisk også mange andre måder at

på det her område

man ved at lave den slags brede screeninger kan være med til

sundhedsscreeninger til den diskussion tager jeg gerne med ordføreren men i hvert fald

helt så simpelt det vi vil opnå med kampagnen som sundhedsstyrelsen kører nu i høj grad også

jo rigtig god brug for at særlig de mennesker der kommer for sent til lægen for eksempel i forbindelse med kræftsygdomme

opmærksomme på hvad der ikke bare kan arbejdes væk hvad der ikke forsvinder

ved at man ignorerer det men som faktisk kan blive værre det er jo

set at vi har en vigtig opgave i at gøre folk opmærksomme på hvad der er af symptomer

alvorlig sygdom så det er på baggrund af nogle konkrete symptomer at de søger læge

dybt sympatiske fordi de jo har til formål at sikre en bedre opsporing og forebyggelse af prostatakræft

noget der kan være en ufarlig tilstand men i andre tilfælde er prostatakræft jo desværre også en aggressiv kræftform som alt for mange danskere på den ene eller den anden måde har haft tæt inde på livet via familie venner og bekendte

jo også hvert år skyld i alt for manges helt meningsløse og alt for tidlige død set i det lys er der al mulig grund til at rette en stigende opmærksomhed

herunder også at få udbredt viden og få sikret bedre forebyggelse diagnostik udredning og behandling jeg synes at ministeren

en ganske glimrende redegørelse dels om nogle af de tilbud

nogle af de udfordringer som der jo er

også her senest været en forholdsvis stor debat om anvendelsen af den såkaldte

herunder jo at målingen er for upræcis til at den ifølge sundhedsstyrelsen

prostatakræft det er jo et område hvor

vi gerne vil have nogle flere redskaber i

hvilket jo så også er bevæggrunden for at rigtig mange fagfolk og sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke kan anbefale

behovet for at sikre at der i stedet tilbydes en tæt klinisk opfølgning

i forbindelse med sidste satspuljeaftale på sundhedsområdet fik afsat penge til en kampagne rettet mod mænd med risiko for

som kan være svære at nå via brede oplysningskampagner og som måske sjældent selv opsøger

jeg skal på den baggrund meddele at vi i venstre ikke på nuværende tidspunkt kan støtte det foreliggende beslutningsforslag om end vi er fuldstændig enige i de gode intentioner som beslutningsforslaget

støtter beslutningsforslaget jeg har har lyttet meget til den argumentationsrække som sundhedsministeren netop har fremført

jeg må sige at det er en rigtig argumentationsrække mod forslaget som er blevet fremført fra socialdemokratisk side kan vi ikke andet end at give udtryk for at vi har stor forståelse for at nogle ønsker at gøre det bedste for sundheden i danmark det der bare ligger helt fast i forbindelse med det her beslutningsforslag er at det

det rette at gøre det er ikke det rigtige at gøre

tænkte jeg ja her er jeg lige nøjagtig personligt i skæbnesåret hvor jeg skulle have et brev

min læge om at nu skal jeg op og have

min prostatastatus jeg skal op og

kunne jeg få lov til at gå med ængstelsen

det viser sig at være et positivt svar om end jeg

min hverdag som sygeplejerske i sundhedsvæsenet i urologisk regi at der er rigtig mange som kommer til at leve et langt liv med en ængstelse

de har fået en indikation af at de lige nøjagtig måske har noget med deres prostata som kunne være kræft

effekten af forslaget

at jeg faktisk har meget stor sympati for at dansk folkeparti rejser en debat om prostatakræft

er utvivlsomt et reelt behov for

de symptomer der findes på prostatakræft

jo også derfor at vi har afsat to million kroner i satspuljen i to tusind og tretten til at nå især

de ressourcesvage mænd der måske ikke selv har overskud eller en partner med overskud til at reagere på de symptomer

at det er vigtigt at man så kommer til lægen men når det er sagt må det væsentligste spørgsmål hvis man overvejer at lave folkeundersøgelser

af en enkelt sygdom om disse undersøgelser bidrager med tilstrækkelig gevinst

til såvel opsporing som behandling og i sidste ende jo forhindring af sygdom

ligger der jo bare klare resultater som taler imod det og som tværtimod peger på at det faktisk vil give anledning til ængstelse og bekymring og alvorlige bivirkninger hos en række mænd fordi man vil finde celler der kan udvikle sig

hvor meget vi alle sammen er dybt optaget af hvad vi kan gøre

hvordan man kan skrue en behandling sammen som gør at folk faktisk reelt bliver raske sundhedsstyrelsen fraråder screening

uden symptomer på kræft

det sker for at undgå at overbehandle da behandlingen ofte medfører alvorlige bivirkninger og forringer livskvaliteten både i form af

to tusind og ni og i to tusind og ti steg antallet af mænd henvist til pakkeforløb for prostatakræft betydeligt uden at fagfolkene faktisk kunne vurdere at de pågældende mænd havde udbytte af behandlingen men til gengæld

gik sundhedsstyrelsen ind i to tusind og elleve og reviderede pakkeforløbet så forløbet nu først startes hos en speciallæge i urinvejssygdomme der sammen med patienten nøje vurderer om patienten vil have gavn af behandlingen og

er det sundhedsstyrelsens vurdering at der ikke

belæg for værdien af at tilbyde alle mænd en undersøgelse af prostataen

risiko for en overbehandling derfor kan vi desværre ikke støtte

man screener ikke for prostatakræft i danmark i dag fordi der ikke

det kan man også læse på kræftens bekæmpelses hjemmeside hvor de

kræftens bekæmpelses side

er risikoen ved at bruge mange millioner kroner på det her at man får en voldsom voldsom overdiagnosticering af

mænd som ikke har kræft eller

som er dødelig med med en risiko for at de også får bivirkninger af

bruge de her omkring tretten

blive klogere på hvordan

udvikler sig dødeligt og hvilke der ikke gør

dem som har en kræftform der er dødelig vi mangler faktisk meget viden på det område

det ses jo også at vi allerede i dag har en overbehandling på det område så

egentlig synes var en mere brugbar

været inde på er jo rigtig gode jeg må indrømme at

var så meget inde i det her spørgsmål inden

her beslutningsforslag

de har fortalt mig er at den her form for indsats hvor man

de bedste erfaringer med og at den nyeste forskning

at man går i en lidt en lidt anden retning

når man kan blive klogere på nogle ting og lade sig inspirere af den viden der er på området

støtte det her forslag på trods af at vi som sagt synes at

vi kan se at rigtig mange mænd bliver ramt af og rigtig mange mænd får først kendskab til at de har den her kræftform

meget sympatisk men vi vil egentlig gerne se videre på det i udvalget

lidt bedre kunne vi ikke finde nogle lidt bedre screeningsmetoder kunne vi ikke arbejde mere systematisk

ville være ganske fornuftigt at vi så på hvordan man kunne blive bedre til at

hvordan man kunne få en bedre registrering af det

sikre en bedre behandling for som flere ordførere fremhævede

kedelige bivirkninger men heldigvis er der jo lys forude der er ved at blive udviklet nye metoder

kan behandle den her kræftform for eksempel med immunterapi derfor mener jeg faktisk det er ret relevant at

at diagnosticere mere systematisk og i det hele taget får styrket behandlingen af prostatacancer

år også herre flemming møller mortensen

der er af brystkræft

til om året og cirka

og en forringet livskvalitet jeg har hørt hvad ordførerne

men også hvad de forskellige organisationer samt læger har udtalt

er at man henviser til den

uanset hvor de boede

om man havde nogle arvelige anlæg

at man måske burde undersøges

op i deres sundhed som kommer til

og bliver undersøgt jeg vil da sige

et par måneder siden og fandt ud af at der var et højt

ind og lave en biopsi og finde ud af at de komme til kontrol hver tredje eller fjerde måned og så

samme mulighed der er klinikker som jeg har

en bred undersøgelse om hvordan man kunne sikre de her mænd en mere ensartet og systematisk behandling frem for at

meget usystematisk

lov til at få lavet en test her kunne vi i stedet for have lavet et program som gjaldt alle

hvad man gør ved problemet jeg har også modtaget flere e mails fra mænd som har været glade for enten at få lavet en

eller en gentest

da se på de breve jeg har fået at

i frankrig fortæller også

der var et højt psa tal

i at man fandt ud af at manden havde kræft han blev opereret og han lever

og fru stine brix der sagde at

kunne være at man skulle kigge på om man kunne bruge det her til noget andet

som skulle beløbe sig til cirka tretten million kroner

det er jo ikke det at det er pengene der gør det men kunne vi

måde få det systematiseret meget bedre og samtidig have fokus på det så vi kunne se om vi kunne gøre noget for de mænd de

hundrede men samtidig er der jo flere der bliver undersøgt så derfor er jeg da ked af at man ikke kan gøre noget ved

får tilbudt brystscreening

i mange år det synes jeg

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den fjortende

begrundelse for forespørgslen jeg ordet til liselott blixt ordfører for

herrens år to tusind og syv

regionerne havde svært ved at forsyne specialer

fire årsreglen tilsiger

det lød for nogle som en god idé dengang

og derved ikke får en speciallægeuddannelse samtidig ser vi læger der i stedet rejser udenlands

den uddannelse som de ønsker så vi ser

fra sundhedsstyrelsen viser at mange flere læger vil falde fra

at man selvfølgelig altid må evaluere de love eller ændringer man gennemfører ja faktisk er det vel det hele vores arbejde går ud

ministerens besvarelse på hvad ministeren agter at gøre for at sikre at læger ikke falder for fire årsreglen i fremtiden da det ser ud til

lægers videreuddannelse lad mig starte med at understrege at den vigtigste prioritet for mig i forbindelse med lægers videreuddannelse er at sikre god behandling til borgere i alle dele af landet inden for alle specialer det kræver at der er læger i alle dele af landet i de forskellige specialer efter patienternes behov

relativt mange ubesatte uddannelsesforløb

har bidraget til færre ubesatte uddannelsesforløb og det synes jeg er positivt jeg synes i det hele taget at vi i debatten om fire årsreglen ofte glemmer det bredere samfundsperspektiv og hvad det er for nogle positive effekter fire årsreglen rent faktisk har haft

jeg sige

misforhold der er mellem de uddannelsesforløb som de yngre læger søger og det behov som det danske sundhedsvæsen og de danske patienter i sidste ende har for speciallæger

årsreglen kunne man konstatere at mange læger brugte mange år inden de startede i deres hoveduddannelsesforløb

var mange ledige hoveduddannelsesstillinger bare ikke i de populære specialer bare ikke i universitetsbyerne tanken bag fire årsreglen som blev aftalt mellem lægeforeningen og den daværende indenrigs og sundhedsminister herre lars løkke rasmussen som også var her i salen for kort tid siden var at give de yngre læger et venligt puf i retning af større faglig og geografisk spredning så sundhedsvæsenet får det nødvendige antal speciallæger i alle specialer og i alle dele af landet men også at lægerne kommer hurtigere igennem uddannelsen

betyder at lægerne skal starte hoveduddannelsen i deres speciale senest fire år efter at de påbegynder den kliniske basisuddannelse det der i gamle dage hed turnus overordnet set har reglen virket antallet af ubesatte hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen er faldet markant andelen af ledige hoveduddannelsesstillinger er i danmark samlet set faldet fra sytten procent

siden fire årsreglen blev indført og især i de ydre beliggende regioner er effekten tydelig og det er her blevet lettere at rekruttere læger til uddannelsesforløb det kræver mange ressourcer for vores samfund at uddanne læger

kun rimeligt at vi uddanner læger i forhold til det behov vores sundhedsvæsen har hvad behovet er ja det beror selvfølgelig på skøn over fremtiden

det sundhedsstyrelsen som sammen med regioner specialeselskaber med flere fastlægger antallet af hoveduddannelsesstillinger målet må være at den dimensionering bliver opfyldt så der bliver uddannet det antal som det efter bedste skøn er muligt og nødvendigt

er steget fra tretten i to tusind og otte til tre og tyve i to tusind og tolv fire årsreglen og det pres den skaber er en væsentlig årsag til at vi kan se den udvikling fra tretten til tre og tyve fuldt besatte specialer

jeg har sagt fra starten da jeg satte mig

med den her regel jeg anerkender gerne at reglen kunne mere fleksibel

skal stå tomme hvis der er kvalificerede læger

at udfylde dem og som er villige til at udfylde dem

i øvrigt for anden gang siden jeg blev sundhedsminister at justere fire årsreglen justeringen betyder konkret at læger der er faldet for fire

fremover vil få mulighed for at blive speciallæger hoveduddannelsesforløb som det ikke har

vil nu kunne blive besat med en læge der ellers var faldet for tidsfristen

vi holde fast i fire årsreglens positive effekter fordi der stadig er en motivation til at overholde fire årsreglen samtidig med at vi opnår en endnu større sandsynlighed for at næsten alle hoveduddannelsesforløb bliver besat i hele landet og i alle specialer

den aktuelle justering indebærer som nævnt også at fire årsfristen ved udsendelse i humanitær lægevirksomhed forlænges fra seks til tolv måneder det har vi tidligere indført i dispensationspraksis det var

forlænges fristen ved ansættelse som læge i forsvaret med op til tolv måneder

med frist den fireogtyvende april og de forventes at træde i kraft den femtende maj i år

relativt lang tid at der også kunne være andre steder at tage fat på i forhold til organisering af speciallægers uddannelse som ikke har noget

som oplever problemer med vejledning af de lægestuderende eller at der mangler fokus på hvad det er for nogle forløb i den lægelige videreuddannelse der gives merit for det er jo reelle problemer

at vi fremover i diskussionen om speciallægers uddannelse ser området ud fra det brede perspektiv og ikke kun snævert i sammenhæng med fire årsreglen i den forbindelse ser jeg også meget frem til mit kommende møde med yngre læger hvor jeg håber at vi kan få en konstruktiv dialog om hvordan vi bedst organiserer lægers videreuddannelse mere bredt så bare som en afslutning vil jeg konstatere at fire årsreglen medvirker til at der er flere speciallæger til rådighed for sundhedsvæsenet og at den nødvendige faglige spredning i finder sted til gavn

for de patienter der har brug for dygtige læger der kan hjælpe dem når de

bidrager fire årsreglen til at mindske rekrutteringsvanskelighederne i de dele af landet hvor det førhen har været indiskutabelt svært at få besat hoveduddannelsesforløbene

initiativ til at foretage det jeg mener er en hensigtsmæssig justering af reglen så de læger der er faldet for fristen får mulighed for at blive ansat i de hoveduddannelsesforløb der ellers ville være ledige men som sagt

der er specielt hjerteblod for mig den er jo indført af den tidligere regering det jeg er optaget af er reglens virkninger og det jeg kan konstatere er at den faktisk

løse samme opgave skabe samme resultat så ser jeg gerne på det det har jeg også sagt hele vejen igennem og derfor vil jeg selvfølgelig også fortsat følge udviklingen på området med det udgangspunkt at regler og administration skal understøtte samfundets behov for uddannelse af speciallæger

initiativ til en drøftelse med de relevante parter for at diskutere mulige tiltag

en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af speciallægeuddannelsen i et bredere perspektiv

nogle af de pointer med som jeg har stødt på indtil videre der ikke har noget decideret med fire årsreglen at gøre og høre hvad der i øvrigt er når vi kaster et bredere blik på speciallægeuddannelsen det er et initiativ jeg håber der er bred opbakning til

vi suspenderer reglen indtil vi har fundet en ordning som

i det hele taget får lavet en ordning som

tilfreds med

falder ud må nøjes med de lakridser der er tilbage sådan

de specialer de ikke selv har søgt ind på så jeg ved ikke om de synes

en psykiater som hellere ville arbejde med sår eller nogle andre ting eller

som faktisk ikke interesserede sig for det speciale

vi vil være verdens bedste det har vi sagt flere gange vi vil være

når det gælder helbredelse og behandling

de faktisk ikke interesserer sig for hvem er det der går ud og

brænder for nogle ting ildsjæle der noget på et specialområde

og derfor

så tvang er jo normalt ikke noget vi bryder os om men med den her

læger ind i specialer som de ikke ønsker

andet halvår af to tusind og tretten så er henholdsvis seks og tredive læger i høj risiko

gennemført introduktionsuddannelsen endnu og derfor ikke har kvalificeret sig til at

land hertil skal vi yderligere

som af den en eller den anden grund har udsat deres forløb i en periode men som genindtræder i ansøgerskaren til hoveduddannelsesforløbet det er således forventeligt at antallet af læger der ikke kan opfylde tidsfristen vil stige i løbet af to tusind og tretten

vil blive væsentlig højere end de atten læger der på nuværende tidspunkt ikke kan opfylde tidsfristen som en overlæge der ansætter yngre læger siger mærker man tydeligt hvordan fire årsreglen presser de yngre kollegaer kun få har overskud til at gå i gang med større forskningsprojekter inden hoveduddannelsesforløbet derudover har fire årsreglen betydet en ulige konkurrence mellem dem der er kandidater fra før fire

som jeg tror ministeren har fået overrakt de blev samlet på knap en uge jeg tænker på om ikke det gør indtryk på ministeren

der er utrolig mange der udsætter deres forløb og som yngre lægers formand siger er

alt alt for mange desværre om jeg så må sige har vi fået mere end ret i vores forudsigelser det er nu tydeligt at reglen resulterer i færre speciallæger end vi kunne

introstillinger men også hoveduddannelsesforløb og derfor skal der handles så jeg håber når ministeren får den samtale med yngre lægers formand

tager ministerens redegørelse til efterretning og værdsætter ministerens initiativ til at opbløde fire årsreglen forslaget er bare ikke tilstrækkeligt til at løse de fundamentale problemer folketinget konstaterer at de seneste tal fra sundhedsstyrelsen

nemlig at cirka tyve procent af en årgang falder for fire årsfristen et frafald på tyve procent af en årgang vil udgøre cirka en hundrede og halvtreds læger som hvert år forventes at falde for fristen folketinget opfordrer ministeren til at løse problemet én gang for alle og i mellemtiden bør fire årsreglen suspenderes ministeren bør som ansvarlig for området tage initiativ til at parterne sætter sig sammen og får lavet en langtidsholdbar løsning på de fundamentale problemer i relation til uddannelse af speciallæger i danmark en ordning som sikrer at danmark

uddannet det rigtige antal speciallæger hurtigere samt

nu er jeg borger i region nordjylland

en total blindhed over for hvad det er fire årsreglen har betydet for min region den har jo netop betydet at at hoveduddannelsesforløbene er blevet fyldt op på en hel anden måde end

tilfældet tidligere sådan at borgerne i min region har fået væsentlig bedre dækning med speciallæger

kæden hopper af i argumentationen

får nogle andre tilbud end vi har i danmark

nogle af de problemer vi ser med de speciallæger vi har

folketingssalen om hvordan vi som folketing hvordan vi som land hvordan vi som parlament skal prøve at balancere og justere uddannelsen af højt specialiserede læger i vores samfund

højst besynderligt at dansk folkeparti ikke vil være med til den vedtagelse der bliver læst op om lidt af min kollega fra venstre

gribe det her vi forsøger at lave et samarbejde med alle interessenterne nej dansk folkeparti vil suspendere dansk folkeparti vil ud at proklamere at dansk folkeparti står i spidsen for at gøre det her endnu bedre og så lukker dansk øjnene for de positive effekter der er af

vi andre siger vi vil bibeholde de positive effekter men vi vil gerne gøre det yderligere godt er det ikke et paradoks eller er der ikke noget der er gået op for dansk folkeparti i den her sammenhæng

øge udbuddet af speciallægekapaciteten og sikre at der uddannes speciallæger i alle specialer og i alle dele af landet fire årsfristen eller fire årsreglen som den jo også bliver kaldt havde til formål

sikre flere speciallæger hurtigere og samtidig sikre en hensigtsmæssig dækning med speciallæger både geografisk og på tværs af specialer sådan at alle danskere

få mulighed for at blive behandlet af en speciallæge uanset hvor de boede og uanset hvilken sygdom de blev ramt af begge dele

set med til at sikre forstået på den måde at videreuddannelsesforløbene for yngre læger er forkortet siden fire

årsreglens vedtagelse ligesom fire årsreglen har bidraget til at reducere nogle af rekrutteringsvanskelighederne i de dele af landet hvor det før har været rigtig vanskeligt at få besat hoveduddannelsesforløbene

enhver mønt har to sider og dermed også at der er en bagside af medaljen og

som jo også potentielt dækker over dygtige speciallæger som danmark risikerer

nogle af de skævheder som der har været

og som jo også blandt andet yngre læger har

kan man sige manglende fleksibilitet som fire årsfristen altså også

at vi i dag i folketinget siger at vi står på mål for intentionerne i ordningen men vi er også pragmatiske nok til

gerne vil være med til nu at igangsætte

jo gerne set et hurtigt arbejde med et serviceeftersyn af fire årsreglen i samarbejde med de relevante parter

bordet som kan være med til måske at bløde fire årsreglen op og sikre at den kan indrettes på en mere fleksibel måde målet skal bare fortsat

ligesom der fortsat skal være nogle incitamenter som motiverer og belønner læger til hurtigt at søge et hoveduddannelsesforløb derfor ser vi jo også gerne et alternativ

der er nogle parter som kan sætte sig ned sammen og

ser på modeller til hvordan man kan motivere og belønne læger til hurtigt at søge et hoveduddannelsesforløb men som

indeholder den her helt så ultimative tidsfrist

potentielt afskærer i øvrigt kompetente

at gennemføre en speciallægeuddannelse

har valgt at gå med i et fælles vedtagelse sammen med regeringspartierne og enhedslisten jeg skal ikke lægge skjul på at vi i venstre gerne var gået længere end

vi er kommet et stykke ad vejen og

vedtagelse der peger lidt fremad

at så har man jo friheden til at blive skilt fra den men det må jeg jo forstå at ministeren ikke interesseret i derfor synes jeg måske jeg savner en lille smule ærlighed i forhold til at kunne stå på mål for nogle ting

til hinanden for hvis man bliver ved med at lægge afstand til en masse ting

og så samtidig ikke vil påtage sig ansvaret som ansvarlig minister

og vi ville også gerne være gået meget længere end det som regeringspartierne i dag er villige til men vi anerkender at vi har nået et kompromis

jeg synes at vi faktisk har sat os sammen på tværs af folketingets partier

også vigtigt for os at at understrege at det her selvfølgelig ikke må gå hen at blive en syltekrukke jeg skal på den baggrund fremsætte følgende forslag til vedtagelse på vegne af

radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten

folketinget tager til efterretning at ministeren nu gennemfører en hensigtsmæssig justering af fire årsreglen således at læger er faldet for fristen får mulighed for at blive ansat i hoveduddannelsesforløb der ellers ville være ledige i forlængelse heraf vil ministeren nøje følge udviklingen på området med henblik på at sikre at regler og administration understøtter samfundets behov for uddannelse af speciallæger ministeren vil sikre at der snarest muligt inden sommerferien indkaldes til et samarbejde med de relevante parter såsom lægeforeningen yngre læger sundhedsstyrelsen danske regioner og videreuddannelsesregionerne med henblik på en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af speciallægeuddannelsen bredt der gøres status på arbejdet ultimo

der skal mødes hurtigt det varer ikke længe inden der er sommerferie og

at man skal i gang inden sommerferien man skal granske den eksisterende fire årsregel man skal kigge på muligheder for at gøre tingene endnu bedre ikke blot i forhold til fire årsreglen men også i forhold til uddannelsen af speciallæger generelt

bliver vi trommet sammen igen allerede inden allerede inden årets udgang ja for at høre hvad parterne

politikere unge under uddannelse eksempelvis

her i folketingssalen er det også en klar forpligtelse at det sundhedsvæsen som vi rent faktisk på alle måder er rigtig stolte af skal kunne det vi

forventer i dag i morgen og i fremtiden

også sikres en balance sådan at der er læger i hele danmark og det med de nødvendige kvalifikationer

at uddanne højt specialiseret personale derfor skal ressourcerne forvaltes og prioriteres på den bedst mulige måde vi skal sikre at de rette kompetencer i forhold til uddannelse og jævnfør det der er behovet sikres

sundheds og forebyggelsesministeren har i sin tale sagt at

kunne ønskes mere fleksibel

det jeg som socialdemokraternes sundhedsordfører gerne vil give udtryk for i dag

ikke peger fingre af at der

vil arbejde konstruktivt frem mod at gøre tingene endnu bedre det er et ufravigeligt socialdemokratisk princip at vi i sundhedsvæsenet skal fokusere på kvalitet de to elementer der helt overvejende afgør hvilken kvalitet man får i sundhedsvæsenet

kan kombinere med kapaciteten og derfor er det bare helt helt afgørende at alle

er uddannet med de kompetencer og i det omfang

herunder jo eksempelvis speciallægerne derfor vil jeg slutte af med at sige at vi glæder os rigtig meget over det samarbejde som nu skal i gang der er lagt op til dialog der er lagt op til respekt

til en bedre uddannelse af speciallægerne i danmark i fremtiden

og arbejdet færdigt frem mod nytår

sundhedsordfører for radikale venstre modtaget adskillige henvendelser om fire årsreglen fra læger der enten er faldet for fire årsreglen eller frygter at gøre det årsagerne er mange nogle har været syge nogle er blevet rådgivet forkert nogle oplever at de ikke bliver valgt fordi de ikke har satset på præcis de ting der lægges vægt

nogle oplever at de ikke har tid til den brede uddannelse de finder nødvendig for udføre deres gerning som læge afmagten og frustrationen er stor når drømmestillingen synes uden for rækkevidde og de historier jeg modtager gør indtryk det der til gengæld også står er at alle der ytrer sig i diskussionen om fire årsreglen fremhæver at de

i det overordnede mål om at det er væsentligt at der uddannes speciallæger i alle specialer i alle dele af landet det er helt fundamentalt for et godt og dækkende sundhedsvæsen at borgerne kan blive behandlet uanset hvor de bor problemet er så at når man har regler

der også nogle der falder for dem og nogle falder måske endda for reglen af urimelige årsager for det radikale venstre må det styrende for hvordan vi indretter vores uddannelsessystemer være samfundets behov vi uddanner læger fordi vi har behov for dem det

det samme som at sige at der ikke også findes en selvstændig værdi i at en gruppe mennesker får dyb indsigt i lægevidenskaben men det er ikke den bærende årsag til at vi uddanner dem til gengæld er det også for os af afgørende betydning at de systemer vi indretter tager hensyn til de mennesker der skal fungere i dem og til den praktiske virkelighed de oplever vi kan ikke tvinge nogen til at gennemføre et speciallægeforløb de ikke selv ønsker men på den anden side virker det jo også urimeligt hvis man som læge skulle have krav på en særlig speciallægeuddannelse sådan er det jo ikke engang ved optagelsen på grunduddannelsen hverken her eller inden for andre fag der findes optagelseskrav i starten af forløbet

en udskillelse sted senere i forløbet og baggrunden er jo bla

at nogle specialer er mere eftertragtede end andre og dermed

alle ikke få deres ønske opfyldt men systemer kan også føre til uhensigtsmæssig adfærd og det er måske den situation vi er ved at nærme os når mange for eksempel opfatter en phd som en nødvendig forudsætning for overhovedet at kunne søge et hoveduddannelsesforløb sådan bør det ikke være opgaven for os må derfor være at fastholde et fokus på at uddanne tilstrækkelig mange forskellige speciallæger i alle dele af landet men at reglerne ikke skal være så rigide at de kommer til at virke mod deres hensigt sundhedsministeren har allerede blødt op på reglen i flere omgange det har hun også klart tilkendegivet her i salen i dag hun har også

streg under at regeringen er åben over for at diskutere reglen fremadrettet det er også det der fremgår af

flertal af folketingets partier heldigvis kan bakke op om fire årsreglen vil blive fulgt nøje og ministeren vil tage initiativ til samarbejde med de relevante parter om hvordan man mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægge speciallægeuddannelserne der er med andre ord nu fri bane for de gode ideer der kan understøtte det overordnede formål som vi alle sammen er enige om

og alle dem der henvender sig til os kan man godt nogle gange blive i tvivl om om alle

det kan man gøre ved barselsorlov ved gennemførelse af godkendt phd ved

forsvaret ved udsendelse i militær lægevirksomhed eller

sundhedsstyrelsen samt ved deltidsansættelse i klinisk basisuddannelse og introduktionsuddannelse tidsfristen forlænges ved afholdt orlov

i henhold til lovgivningen hvilket betyder at

speciallægeuddannelsen idet en gennemført phd forlænger

med tre år ved ansættelse i forsvaret forlænges tidsfristen og det samme

justeringen betyder konkret at læger der er faldet for fire årsreglen nu vil få mulighed for at blive speciallæger

hoveduddannelsesforløb som det ikke har været muligt at få besat men

desuden forlænges tidsfristen ved udsendelse i humanitær lægevirksomhed fra seks til tolv måneder og endelig forlænges fire års fristen ved ansættelse som læge i forsvaret med op til tolv måneder hvor det tidligere var op til otte måneder fire årsreglen har haft positive effekter

som vi har behov for at holde fast i antallet af ubesatte hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen er faldet markant

blevet lettere at rekruttere læger til forløb i de ydre beliggende regioner hvilket tidligere har været en stor udfordring

jeg synes faktisk det er en vigtig målsætning i sig selv at sikre at

men vi er åbne over for yderligere ændringer som på den ene side ikke ødelægger de gode virkninger reglen har

samtidig også er lydhør over for den kritik eller den bekymring

som siger at der skal være inddragelse af de relevante aktører med henblik på hensigtsmæssig tilrettelæggelse af speciallægeuddannelsen

sender et ret stærkt signal her fra folketinget hvis vi er så mange som muligt der

hørt om fire årsreglen før

unge læger som det drejer sig om og for

i tvivl om at det er et af de allervigtigste spørgsmål overhovedet derfor synes jeg bestemt også at det er både vigtigt og relevant at vi her i folketinget tager en diskussion af

se om vi kan gøre det bedre som flere har været inde på før mig

er det ved at være seks år siden at reglen blev indført

ved at være noget tid siden fra enhedslistens side var vi kritiske over for reglen

men jeg synes det er meget vigtigt at der er noget

stilles vi alle i en fuldstændig uklar og uholdbar situation

vedtagelse sammen med regeringspartierne og venstre selv om vi ikke deler begejstringen for fire årsreglen og jeg håber at det arbejde som sundhedsministeren så skal tage initiativ

de tre formænd for videreuddannelsesregionerne i

givet mening men de mener at betingelserne er grundlæggende ændret

virkelig at have et alvorligt problem med speciallægemangel til at vi nu kommer til at have mange læger og

besat hoveduddannelsesforløb

de unge læger nogle langt bedre muligheder for at komme ind og få nogle specialer også selv om de ikke har fået den introstilling det kræver jeg synes i hvert fald at jeg hører nogle gode takter fra forskellige parter ikke kun

at den her regel har udspillet sin rolle eller at den er alt for stiv jeg synes også

kommer jeg lige omkring dem igen for det første er

er en ret stor risiko for at vi taber en gruppe unge læger

selv om de er kvalificerede til det og selv om de gerne vil vi ser en tendens til

at det betyder at de rejser til udlandet i stedet

og et kæmpe spild af penge hvis vi skal se på det samfundsøkonomisk

yngre læger og sundhedsstyrelsen om hvor mange der vil risikere at falde for reglen faktum er jo

er nået igennem forløbet og om det ender på de fem

yngre læger siger ved vi sådan set ikke jeg tror det kunne ende et sted midtimellem men det vil

slip på en anden ting er den her pointe med at reglen alene skulle have en positiv effekt

som ganske snart bliver færdig med uddannelsen

faktisk nogle interessante ting halvdelen af dem svarer

at de på grund af fire årsreglen har forlænget deres studier for eksempel ved at tage

lægevikariat før de var færdiguddannet eller ved at tage et forskningsår mellem femten og tyve procent af de studerende som bliver færdige til sommer svarer

vil starte direkte på den kliniske basisuddannelse men udskyde punktet

så at sige arbejde som læger før de har fået den egentlige grunduddannelse som læge

sidste ende at få det speciale

vi kommer til at se så synes jeg

fra man blev færdiguddannet som læge til

en speciallægeuddannelse med to en halv år

var det system der gik på at man skulle optjene point og at man så igennem mange forskellige typer af ansættelser og andre pointgivende

folk der brugte lang tid det afskaffede vi og det

har været en af hovedårsagerne til at lægerne nu

ønsket om at komme

jeg mener at det er helt afgørende at der kommer et bud på hvad der skal træde i stedet inden man suspenderer den

sammen med de mange parter der er på området både dem der skal

dem der skal bruge de kommende speciallæger nemlig regionerne

sætte sig sammen og forsøge at finde en model som er langt langt bedre end den

som ikke går ud på at afskaffe fire årsreglen

er nogle problemer alle partier

er en incitamentsstruktur der gør at læger bliver hurtigt færdige det synes vi også i liberal alliance er vi sådan set ikke mod fire årsreglen men vi kan konstatere at der er nogle problemer et af de problemer jeg kan forstå der der er er at da fire årsreglen blev

blev der også indgået nogle aftaler de lægestuderende blev lovet nogle ting der gjorde at de så kunne blive hjulpet hurtigere gennem uddannelsen

har det knebet lidt med at leve op til den del af aftalen

årsreglen skulle følges op af individuelle uddannelsesplaner tilbud om karrierevejledning og tilstrækkelig mange uddannelsesstillinger og kvalificerede stillinger

eksempel halvdelen af de uddannelsessøgende som ikke har fået en individuel uddannelsesplan og

blive enige om at hvis mange falder for den her regel så må det betegnes som et spild af ressourcer om det så er fem procent eller

ved vi som sagt ikke endnu som enhedslistens ordfører redegjorde for men vi kan alle sammen konstatere at der er et problem

der blev rettet op på de

så giver jeg ordet til den konservative ordfører

der er blevet fremhævet nogle positive ting med at man har kunnet få nogle læger hurtigere igennem systemet og derved også

hurtigere hvilket der er behov for for vi mangler speciallæger men som sagt er der også nogle ganske alvorlige bivirkninger ved den måde som reglen er skruet sammen på i dag

været nogle tal fremme blandt andet et tal fra yngre læger

bliver fremhævet at vi kan tabe op mod tyve procent

var jo ingen af os der ønskede det det var jo ikke meningen med fire årsreglen og det er jo ikke fordi det ikke er nogle dygtige mennesker det er ganske gode kræfter som så prøver lykken andre steder måske i andre lande

jo ikke fordi de ikke vil være færdige men der er måske nogle omstændigheder der gør at de simpelt hen er kommet i klemme og ikke er kommet i gang med deres speciallægeuddannelse

så hørt alle ordførerne fremhæve i dag og det er vi konservative jo sådan set enige i ministeren har jo også selv erkendt at der er nogle problemer med den måde som reglen er skruet sammen på i dag og ministeren har også selv været fremme med nogle forslag spørgsmålet er bare om de forslag er nok det tror vi ikke fra det konservative folkepartis side

der virkelig er behov for en god og positiv dialog med dem det egentlig drejer sig om særlig dem som

af fire årsreglen og som ønsker at få fire årsreglen gjort mere hensigtsmæssig nemlig yngre læger jeg kan forstå at bølgerne er gået lidt højt på et møde hvor der blev talt om fredagsslik og flødeskum og jeg tror at man skal væk fra den dialog dialog og debatform og så egentlig få nogle konstruktive løsninger på bordet det er jo baggrunden for at vi går ind og støtter det

dansk folkeparti er kommet med

en suspendering af den måde som reglen er skruet sammen på i dag og så får en ny løsning på bordet som sikrer at

ikke taber de her gode kræfter på gulvet

en måde at organisere det på så man ikke taber gode kræfter på gulvet men opnår de gode ting som

flere speciallæger hurtigere og også i hele landet

konstruktiv bane man skal forsøge at få nye løsninger på bordet som fru benedikte kiær også siger så stiller jeg bare spørgsmålet mon fru benedikte kiær har læst den

som jeg har sendt til fru benedikte kiær så sent som her i dag hvor vi jo lige nøjagtig slår ind på at alle interessenter på området skal indgå i et samarbejde som skal starte

barsle med en status inden nytår lige nøjagtig i et forsøg på at prøve at finde løsninger modeller via dialog

fremhævede i min ordførertale så vi gerne at man mens vi netop havde den her gode dialog og

er også glad for der bliver lagt op til en god dialog og at fredagsslikket bliver lagt på hylden

fire årsreglen indtil man havde en god løsning

for at få lagt et yderligere pres det fremhævede

i dag her kan det undre mig med baggrund i det konservative folkepartis holdning til sundhedsvæsen specialisering sikring af

og kapacitet i sundhedsvæsenet at det konservative folkeparti vil foreslå at vi suspenderer

det her er en meget kort periode det er et halvt år det drejer sig om inden der skal gives en status

det samarbejde som nu skal i gang jeg forstår ikke det konservative folkeparti

man vil kunne finde en god løsning meget hurtigere hvis der er et yderligere pres på alle parter

lave den her suspendering men vi er jo alle sammen enige

så det kan vi jo glæde os over i dag nemlig at der er et flertal for at vi får en mere hensigtsmæssig metode og en mere hensigtsmæssig

som vi og et bredt flertal står bag så har jeg lyst

der skulle ske hvis man suspenderede

årsreglen i en periode der bliver sagt at

lige nu er læger der er i gang med uddannelsesforløb og

som ville have det som konsekvens

at man finder en meget meget hurtig løsning på

den måde de planlægger deres

en lang periode når det der egentlig er den samlede periode for øjeblikket er fire år og når man ikke har nogen som helst idé om hvad der måtte komme ud af de drøftelser der nu skal startes

den overvejelse hvad konsekvensen ville blive

med den vedtagelsestekst som flertallet er blevet enige om at det skulle vare

sørge for at vi får flere speciallæger hurtigere i hele landet

det skulle tage halve år måske hele år det er

grunden til at vi også fremhæver muligheden for

der ikke er flere der ønsker ordet er forhandlingen afsluttet

afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som det er nævnt først finde sted

folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen der ligeledes fremgår af folketingets hjemmeside